program at regeringen bestræber sig på at besvare spørgsmål fra folketinget fyldestgørende og

spurgt til konsekvenserne for de offentlige finanser og for arbejdsudbuddet

der er tidligere svaret på to af de spørgsmål og det er nummer fire hundrede og en og tres og nummer fire hundrede og tre og tres

der så er ubesvaret går på mulige justeringer af dagpengesatsen af dagpengemaksimum af dagpengeperiodens længde og af forskellige kombinationer af differentierede dagpengesatser og dagpengeperioder

kommer der spørgsmål om konsekvenserne af forskellige ændringer i reglerne om genoptjening af retten til dagpenge og forskellige justeringer i reglerne for særlige grupper og ordninger i dagpengesystemet det gælder blandt andet dimittender og feriedagpenge med den dagpengereform der blev gennemført i

og ti og den efterfølgende forlængelse af ydelsesperioden og indførelsen af uddannelsesydelsen arbejdsmarkedsydelsen og kontantydelsen er der et nyt empirisk faktisk grundlag for at vurdere hvordan ændringer af dagpengesystemet egentlig virker i praksis

igangsat analyser i ministerierne som har til formål at vurdere effekterne af de her ændringer

opdatere grundlaget for vurderinger af ændringer i dagpengesystemet de analyser der laves i ministerierne søger i så vidt omfang som muligt at sikre et retvisende svar og det har i det konkrete tilfælde været vurderingen at informationerne fra de seneste tiltag på området er nødvendige for at kunne kvalificere besvarelserne af spørgsmålene

konsekvensberegninger af regelændringer i dagpengesystemet og analyserne på

indgår som input til de modeller udviklingen af de her modeller

vil fremover anvendes i det generelle arbejde på området derunder også til besvarelse af de ubesvarede spørgsmål finansudvalget har stillet om ændringer i dagpengesystemet

sikrer man den bedst mulige og mest fyldestgørende besvarelse af spørgsmålene som jo tager afsæt i den nyeste empiri og de nyest udviklede modeller samtidig

til grund for svarene være baseret på et grundlag der svarer til det som dagpengekommissionen senere vil give anbefalinger til og basere deres anbefalinger på det er ministeriernes forventning og det er så også min forventning at de empiriske analyser og

modeller vi her har drøftet samlet set er færdigudviklet medio maj

den dagpengediskussion der har kørt meget længe og hvor der

er mange ønsker og holdninger i debatten og for at få et overblik over hvad

er hvis man måtte lytte til de forskellige bud og overbud der er i den diskussion

nu er der gået et halvt år og

hvor jeg har en klar fornemmelse af at det her også bliver et

jeg synes jo det er nærliggende at have en fornemmelse af at regeringen tøver lidt bevidst

få konsekvenserne frem så mit spørgsmål er vil finansministeren garantere at vi har tallene inden der kommer et folketingsvalg sådan at vi kan få en reel åben og og præcis

som det er relativt nemt at samles om i folketinget at det man hidtil har skønnet og vurderet og baseret regelændringer på under den tidligere regering måske ikke var knivskarpt

meget godt tilpas med at vi griber det her meget sagligt an

vi får regnet igennem hvordan det egentlig stiller sig med forholdene på det område hvor

som helt uafhængigt og med deltagelse af både arbejdsgiver og lønmodtagerrepræsentanter kigger de her ting grundigt igennem det gør vi så som det nu fagligt bedst kan udformes det er ikke noget jeg politisk blander

udtryk for i mit svar forventeligt i maj måned det det har jeg et ligeså stort ønske om som spørgeren og

heri ligger selvfølgelig også at jeg er helt uenig i at venstre på den ene

arbejde og helt ligesom los formand

det er jo et udsagn der nærmest dementerer sig selv hvis man lige ulejliger sig med at se på virkningen af regeringens politik og derfor skylder jeg herre jacob jensen en forholdsvis stor tak for at få den her lejlighed til at få slået nogle grundlæggende forhold fast nemlig at

har betydet at det for langt de fleste almindelige danske lønmodtagere bedre kan betale sig at arbejde i dag end det har kunnet tidligere også bedre end dengang vi havde en vk ledet regering regeringen gik med skattereformen tusind og tolv meget målrettet efter at det bedre skulle

og det skulle gælde for alle lønmodtagere ikke kun for dem der tjener allerbedst og derfor har vi næsten fordoblet beskæftigelsesfradraget for almindelige lønmodtagere og vi har derudover indført det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere og det har haft stor betydning for den økonomiske gevinst ved at være i beskæftigelse tager man for

såkaldte forskelsbeløb

med to børn som kommer i beskæftigelse i to tusind og femten øget med cirka seks

kroner om måneden eller over syv tusind kroner om året siden to tusind og elleve og for en tilsvarende enlig dagpengemodtager

gevinsten øget med cirka fem hundrede kroner om måneden eller cirka seks tusind kroner om året og for et par på dagpenge er gevinsten øget med tre hundrede kroner om måneden eller cirka tre tusind seks hundrede kroner om året og det er altså i forhold til de dårlige gamle dage hvor vi havde en borgerligt ledet regering og det er bare virkningerne i to tusind og femten skattereformen er jo stadig ved at blive indfaset og det betyder at den økonomiske gevinst ved at være i arbejde

yderligere hele vejen frem mod to tusind og tre og tyve man kan også måle virkningerne af

politik på antallet af personer med forholdsvis lave forskelsbeløb det vil sige personer

og niogtredivetusind personer i to tusind og tretten til cirka ethundredetusind personer når skattereformen er fuldt indfaset så sammenfattende

regering fra dag et har haft det som en central prioritet

kunne betale sig at arbejde og regeringen har leveret i forhold til den

om ganske lang tid

der stadig væk være en kvart million danskere for hvem der som man kalder det i økonomisprog er en svag økonomisk tilskyndelse til

arbejde og der vil være

i omegnen af syttentusind danskere for hvem det rent faktisk koster at tage på arbejde det kan man synes er meget eller lidt men synes finansministeren ikke at det er

eller måske en udfordring som vi i fællesskab skal fortsætte med at løse

står som garant for men jeg er glad for hvis det er sådan at jeg kan forstå at

at man yderligere skal presse på for at det kan betale sig at arbejde

kommer ned under et rundt nul så det for alle kan betale sig

for at gå på arbejde det synes jeg er moralsk forkert

moralsk forkert at vi har en situation

vi får indfaset vores skattereform i to tusind og tre og tyve er i en situation at der er en kvart million danskere der har en svag økonomisk tilskyndelse til at

gå på arbejde det synes vi i venstre ikke er nok og

uanset folketingsvalg og resultatet af det

kan arbejde for at det tal bliver bragt

og hvem der skal have pengene på arbejde og så videre tjek det det er langt bedre end jeg kan gøre det for det andet

at vi i dag når det handler om at almindelige mennesker får penge ud af at arbejde står i en langt bedre situation end da venstre havde

forhandlingen om skattereformen som vi heldigvis blev enige om til sidst efter at venstres formand havde været en tur til rio og tilbage igen

at give dem i toppen af indkomstskalaen til dem der i forvejen tjener ganske godt

bortset fra venstre har en skrigende interesse i at høre venstres plan for at nå de mål spørgeren

jeg næsten fornemmer ministeren er her

give topskattelettelser er det jo ikke rigtigt det er jo regeringens egne partier der vil det det er

venstres plan er at vi gerne vil sænke skatten

der var profilen jo entydigt at et af hovedønskerne var at lempelserne i højere grad skulle gives til folk med høje indkomster

nogen grund til at bruge tid på at skændes om for det er jo heldigvis

han netop lagde frem at der skulle være nogle bredere reformer

selv om vi har lagt striber af forslag frem både på det her så vel som på alle andre områder men tilbage står at vi sådan set ikke ved hvad regeringen vil ud over en ting nemlig at regeringen vil videre men hvad vil man på det her felt vil man noget eller vil man bare

virker som hænger sammen og som er lagt frem i stor detaljerigdom der er en

finansieret køreplan for præcis hvad vi har at gøre med

så kan vi derudover gøre endnu flere ting af nyttig karakter det tror

vores vedkommende er der jo styr på det og tingene er lagt frem de kan blive endnu bedre

stor glæde har fået redegjort for

noget regeringen har leveret konkret på i forhold til den dagsorden selv om det viser meget tydeligt at regeringens politik har øget gevinsterne ved at være i beskæftigelse og øget rådighedsbeløbet for langt de fleste almindelige

der er baggrunden for los formands udtalelser til politiko men jeg kan da konstatere at herre jacob jensen er noget selektiv i sin måde at citere harald børsting på for i den omtalte artikel fremgår det

harald børsting vil sikre at det kan betale sig at arbejde og det vil han gerne gøre på en anden måde end venstre

også gerne benytte lejligheden til at udtrykke min anerkendelse og respekt for de holdninger harald børsting giver udtryk for og som afspejler en efter min opfattelse progressiv idé om lønmodtagernes interesser der jo lægger sig i forlængelse af den linje mit parti

spidsen for at realisere i forlængelse af det vil jeg også gerne benytte lejligheden til at stille spørgsmålet om hvad venstre egentlig vil på det her punkt

tilbage på v og k

jo gav meget store skattelettelser men dem gav man til de allerrigeste

venstre åbenbart ikke så optaget af at sikre at alle skulle have en økonomisk fordel ved at være i arbejde

venstre på ingen måde travlt med at få beskæftigelsesfradraget på banen nej de foreslog jo i stedet for lempelser i topskatten

konkrete svar på hvordan man fremadrettet vil sikre en større økonomisk fordel ved at være i arbejde venstre har sagt at de vil indføre et nyt

man er jo ikke kommet det nærmere end det og spørger man hvor langt det rækker

er at halvere antallet af personer med et forskelsbeløb på under to

ville beskæftigelsesfradraget i to tusind og femten skulle øges for knap tyve milliard kroner

tydeligvis ikke række specielt langt

spurgt ind til i regeringskontorerne for ligesom at være helt på

i et kontanthjælpsægtepar altså hvor begge ægtefæller er på kontanthjælp kommer i arbejde så opnår familien en gevinst på omkring tusind

en hundrede kroner per måned det svarer

seks kroner per time hvis man arbejder syv og tredive timer om ugen er det nok er det i orden er det nok tilskyndelse til og gevinst for rent faktisk at gå ind på arbejdsmarkedet tage bussen toget cyklen også i dårligt vejr gøre en indsats er det belønning nok det mener vi i

er vi vil gerne gøre den belønning større ved netop at sænke skatten for de små indkomster jeg spørger hvad er det regeringen vil ud over at regeringen vil videre jeg mangler altså et svar fra finansministeren på præcis hvad det er man vil eller stiller man sig tilfreds med en situation

jeg svarer helt stille og roligt og kan henvise til striber af forslag men det eneste jeg kan se af regeringens politik er at man kigger tilbage og ser på nogle reformer som

som socialdemokraterne var stik imod så kan man se at det går lidt bedre i udlandet og så går det også lidt bedre i danmark sådan hænger tingene nu sammen

været med hver eneste gang det er det man kan referere til og så siger man det går bedre i danmark og vi vil videre

på vilkårene for almindelige lønmodtagere folk i bunden af indkomstskalaen

venstre der hellere vil bruge pengene i toppen

regering som har en klar konkret udspecificeret økonomisk politik en plan at køre efter og ja det går ikke lidt bedre det går meget støt i retning af

ikke bare en regering som stiller spørgsmål men et helt folketing der undrer sig over

skyldes det tre ting det skyldes for det første frau merkel

det skyldes for det andet de reformer vi i fællesskab har lavet vi har været inde omkring dem blandt andet skattereformen hvor venstre har været med som konstruktiv opposition hver eneste gang og så skyldes det for det tredje de reformer som vk regeringen fik gennemført før valget i

men som socialdemokraterne var imod må jeg spørge er finansministeren enig i

det politiske bidrag til den udvikling ni tiendedele skyldes de reformer der blev vedtaget under vk regeringen og en tiendedel de reformer som er vedtaget under den nuværende regering støttet hver eneste gang

et meget væsentligt bidrag til at vi nu er på vej mod noget som ser meget solidt ud rent økonomisk og dermed

langt bedre end dem vi overtog fra der jo videregav en økonomi i

det gjaldt vores konkurrenceevne og vores produktivitet

og vores vækst der er vi nu ved ikke bare at være på vej imod noget der er lidt bedre men på vej imod noget der er solidt og det ville klæde venstre

udvise en bare lidt mere oprigtig glæde

vi har lagt stemmer til hver eneste gang i modsætning til socialdemokraterne de sad i opposition har lagt stemmer til og forhandlet og gjort ambitionen større

bare igen helt stilfærdigt spørge på baggrund af mit indledende spørgsmål hvad er det for en politik vi kan regne med fra regeringens side hvis uheldet skulle være de fortsætter vi animerer til samarbejde også efter et valg fordi vi kan se at udfordringen ikke er løst selv med den skattereform vi i fællesskab har lavet men jeg mangler altså et svar på finansminister hvad det er regeringen vil

man vil genindføre en millionærskat som man gik til valg på sidst eller eller hvad er det for nogle skattetiltag man arbejder med i regeringskontorerne

set uansvarlig blokpolitik i danmark det var det vi fik det var det vi havde

vi i stedet for kan vælge er at holde os på kursen samarbejde om tingene ikke bare med venstre men bredt

desværre jo ikke kun venstre

også været mellemspil hvor venstre

udenfor for eksempel et antal finanslove men samlet set har alle jo båret ved

ked af og optaget af at vi kan se at den meget meget store tillid der i øvrigt er i danmark

bispehaven som vi snakker om her men det gælder også andre steder derfor er indsatsen i de udsatte boligområder noget af det

myndighed hvad angår bispehaven er meget opmærksom på hvad der foregår konkret

østjyllands politi vil i løbet af

og målrettede indsatser der kan være med til at skabe tryghed i

helt generelt det at vi har udsatte boligområder hvor der er kriminalitetsproblemer er desværre ikke nogen ny problemstilling til gengæld ved vi rigtig meget om hvad der skal til og derfor skal alle myndigheder

sagde ministeren på det tidspunkt jeg anerkender at der hersker enorme problemer i bispehaven og det prioriterer regeringen højt

så gået et halvt når og nu viser det sig så at det stadig væk er et kæmpekæmpeproblem måske er

jo meget bekymret for om den prioritering som

den rigtige hvis man går ind og ser på hvorfor folk er utrygge

er fordi der ikke er politi nok i området der ikke er politi nok der færdes og

to hundrede og fem og tyve ekstra betjente ud i de her mange nye fotovogne jeg tænker

siger man okay nu sætter vi to hundrede og fem og tyve betjente ud i nogle fotovogne i stedet for at nogle af dem kunne være med til at gøre livet tryggere for de folk der i øjeblikket føler sig ekstremt utrygge

af og tror spiller en vigtig rolle

at udstede zoneforbud sådan at nogle af de drenge der ofte skaber store problemer for andre kommer væk derfra det kan være videoovervågning det kan være færdselsregulering så man ikke kører rundt på knallerter

og forstyrrelser omkring andre det er den sociale indsats så man får børn og unge væk fra gaden og ind i klub og fritidsmiljøet det er familie og ungdomsarbejde det er mange forskellige indsatser der skal til

selvfølgelig at sige at politiet skal være tilstedeværende i vores udsatte boligområder jeg forventer at østjyllands politi tager

har ikke brug for ministre der mener

for årene frem hvis vi ser på hvordan udviklingen har været ved venstre jo godt at vi har ligget relativt stabilt på asylområdet i en årrække og her i to tusind og fjorten sker der så en ret voldsom stigning som selvfølgelig hænger meget nøje sammen med den katastrofale udvikling i mellemøsten hvorfra der kommer mange især syriske

og fjorten som er fortsat her i to tusind

rigtigt når ministeren siger at tallet har været nogenlunde stabilt og

uden at regeringen foretog sig noget som helst for at stramme op men tværtimod lempede

fra tre tusind otte hundrede til seks tusind en hundrede og fire og firs så steg det yderligere året efter uden at regeringen gjorde noget men forbedrede vilkårene til syv tusind fem hundrede og syv og halvtreds og så kulminerede det

to tusind og fjorten med små femtentusind asylansøgere og

føre til færre asylansøgere hvis man kigger på tallene for de første to måneder

dem der er kendt ministeren kender muligvis tallene fra fra marts måned også men de er ikke offentliggjort endnu

mange der kom i de første to måneder af to tusind og fjorten altså sidste år

og min hovedregning siger mig at

i de første to måneder har ført til en stigning

dansk asylpolitik når vi er i en situation hvor millioner af mennesker er på flugt og vi har de største flygtningestrømme siden perioden lige efter anden verdenskrig skylder vi ikke de mennesker vi taler om lige at få nævnt at man ikke flygter for sjov

brutale forbrydelser at rigtig rigtig mange mennesker sendes på flugt og at det selvfølgelig også kan ses på tallene hvad angår

danmark har der været en stigning på asylområdet ja det har der

det er ikke mærkeligt når man ser på hvordan resten af verden udvikler sig har vi strammet op på området ja

vil der fortsat komme asylansøgere hertil ja det vil der givet kan jeg forudse præcis hvordan mønsteret

øge hjælpen i nærområderne men stramme op på på de vilkår vi tilbyder her i danmark og der synes

komme flere eller færre asylansøgere i to tusind og femten

at vi kan håndtere de integrationsmæssige udfordringer

med de opstramninger vi har lavet på asylområdet men at opstille mål for at der skulle komme flere eller færre synes jeg er en mærkelig

første diskussion spørgeren rejser om hvordan

flygtningeproblemstillingen er langt mere

er bevidste om hvilke vilkår der tilbydes i danmark og at

derfor i langt højere grad end tidligere tilvælger danmark som det land de søger asyl i det kan godt være regeringen ønsker

står med så store udgifter på det her område

hvordan vi som land er i stand til

at integrere og tage os

et stort antal asylansøgere som bliver her

to partier der nu står og duellerer i folketingssalen er det naturlige omdrejningspunkt for de løsninger

venstre ved jo lige så vel som socialdemokratiet at det

er svar som det dansk folkeparti giver om at man kan sende flygtninge til afrika der gik ikke lang tid fra man

til der var afrikanske ledere ude at sige vi har rigeligt med udfordringer at tage os af så jeg synes da

samarbejdet mellem de to partier her er et meget fint sted at starte hvad angår

jeg noterede mig jo også at det asylforslag der blev lagt frem på vegne af regeringen det vil sige selvfølgelig både

væk fra hinanden som man lægger op

med spørgsmålet stillet her i salen i dag hvad angår det

den radikale leder herre morten østergaard påpeger

har en en nævneværdig

vi taler altså om minimum en milliard kr som så mangler

næste år der er mit spørgsmål til ministeren vil regeringen lægge en plan frem for hvordan man vil

for det danske samfund når flygtninge kommer og banker på vores dør en af

måske bedste metoder til at få de udgifter ned på er jo ved

et spørgsmål om hvor mange folk vi i danmark kan hjælpe og hvor mange vi kan integrere

asylprognosen skal være i to tusind og femten

rent faktisk vil have en effekt for det ser det ikke ud til

inde på så er det klart at selve konfliktsituationen især i mellemøsten er meget determinerende for hvilke flygtningestrømme der kommer også

til europa det andet jeg vil sige er at

der er nogen plads til eller noget behov for at være

romantisk på det her område for det er en stor opgave at løfte som samfund at integrere mennesker der kommer udefra med en helt

derfor handler det jo som jeg også indledte med at sige

at finde den rette balance mellem at vedstå os vores internationale og menneskelige forpligtelser og efterfølgende at få integrationen til at virke og sagen er vel den at det eneste konkrete forslag vi har set

finde det rette balancepunkt er det lovforslag som regeringen har

venstre

de skattekroner der skal findes andre steder løber op i plus ni milliard

den bistand der skulle gå til at hjælpe folk i udviklingslandene

der skulle gå til verdens allerfattigste

vi i venstre ønsker et system hvor der kommer færre asylansøgere og mere hjælp i nærområdet så kan vi nemlig hjælpe de svageste asylansøgere og de svageste flygtninge og ikke kun dem der har råd til

jo også relevant at spørge regeringen hvordan man fremadrettet vil finansiere det her område

hvordan tallene her i to tusind og femten

og femten som man har set i to tusind og fjorten hvordan vil regeringen så finansiere de udgifter der er til asylindkvartering for de er ikke

og det kan jeg fuldstændig og aldeles stå på mål for men sagde spørgeren virkelig at den store tilstrømning af syriske asylansøgere ikke alene til danmark men også til

forældre der er anerkendte asylansøgere og tre børn får titusind kroner mere om måneden end i to tusind og elleve da vi var i regering det øger selvfølgelig tilstrømningen til danmark det gør at der er mange flere der vælger danmark som asyldestination

kan hjælpe mange flere regeringen har skabt et system der gør at mange mange flere vælger at søge asyl i danmark i stedet for at få hjælp i nærområderne og det skulle regeringen da påtage sig ansvaret for og så må vi bare sige at

mennesker i nød på kryds og tværs af grænser som andre spinder guld på folk fragtes under fly stuvet ind i lastbiler

bør krydse det hav i den stand bådene er i hele det system hele den organisation er der kun grund til at tage afstand fra men så lad os tage den diskussion lad os tage diskussionen af hvordan europa effektivt kan være med til at understøtte at man ikke kan tjene penge på andre menneskers tragedier lad os tage diskussionen af hvordan vi kan intensivere indsatsen i nærområderne i stedet for at slå hinanden oven i hovedet med en dansk lovgivning som selvfølgelig ikke er bestemmende

at bygge en ny moderne sønderjysk arrest i tilknytning til

2 der er en væsentlig risiko for vores personale forbundet med at mennesker forsøger at flygte eller gør det 3 det er selvfølgelig en grundlæggende krænkelse af

stikker af fra vores kriminalforsorg hvad enten det er arresthuse eller det er fængsler

af at vi har nogle gamle arresthuse hvis fysiske faciliteter

ikke er gode nok som spørgeren nok ved er der lukket et par arresthuse

igennem den senere tid men måske aller aller allervigtigst

i forligskredsen omkring kriminalforsorgen

vi kan danne os et samlet overblik over den samlede kapacitet og

vi derefter kan lægge planen for hvordan vi sikrer at der er ordentlige fysiske faciliteter alle steder nu er min taletid sikkert

foregået fra de fire sønderjyske arresthuse der er problemer med forholdene for medarbejderne og der er i høj grad problemer med sikkerheden

derfor er svaret jo ikke bare at der kommer en rapport om mange år at der kommer en god løsning om mange år svaret må jo være at man også har det politiske mod til at handle her og nu og kigge på de muligheder der ligger i forhold til også

spare politikræfter og ressourcer og også spare økonomi ved at bygge en moderne sønderjysk arrest i tilknytning til det domhus der ligger

både åbne og lukkede fængsler det er klart

større arbejde med at renovere arresthuse og måske lukke

kapacitetsbehovet i hele landet og det kræver nok en lidt større analyse end det man måske har tid til når man er valgt i sønderjylland og

med en hjemmelavet kniv og en

over gårdarealerne så nu havde man ligesom taget hånd om nogle af problemerne vi står jo med nogle akutte problemer som ikke bare kan vente til efter to tusind og seksten

blik for hele landet at der ikke er behov for et nyt arresthus i det sydlige jylland på trods af at vi også har en grænseoverløberproblematik

på nogen som helst måde skal feje den her problematik af bordet tværtimod

allerstørste vi har i vores retssamfund vil jeg

udgør den et problem og vores medarbejdere i kriminalforsorgen er kriminalforsorgens allerallervigtigste ressource

arbejde med og derfor skal deres tryghed

og derfor arbejdes der kan man sige her og nu med relationsarbejdet indsatte og ansatte imellem

usikkerhed for

til en kommende regering at finansiere og løse de her udfordringer det synes jeg egentlig ikke klæder ministeren når alle ved at der også er behov for et arresthus i sydjylland fremadrettet både hvad angår grænseoverløbere

arresthuse der ligger på en fysisk placering i byer der gør det svært at sikre

som skiftende regeringer har kendt til igennem rigtig mange år det er også sådan at der har været fangeflugter tidligere der er ikke noget der tyder på at fanger flygter på grund af farven på en regering der er gode år og der er dårlige år og

det nok være i fremtiden jeg tror vi skal løse

den her opgave i fællesskab jeg tror vi skal være ret nøgterne og realistiske deromkring

jeg også ud fra for både venstre og dansk folkeparti som vi har lavet aftale med om

jeg vil gerne benytte lejligheden til at beskrive den proces der er fastlagt for det videre reformarbejde i forbindelse med redningsberedskabet med aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og femten vækstpakken der på redningsberedskabets område er indgået med venstre og dansk folkeparti og aftalen om redningsberedskabet i to tusind og femten er de overordnede rammer for den fremadrettede tilpasning af det statslige og kommunale redningsberedskab fastlagt med aftalerne er sporene lagt til et reformarbejde som blandt andet skal være med til at sikre at danmark fremadrettet har et redningsberedskab der er indrettet med den højest mulige effektivitet kvalitet og koordination et centralt element i den videre proces er at kommunerne med aftalen om kommunernes økonomi

første januar to tusind og seksten skal etablere sig i op til tyve beredskabsenheder dette arbejde er kl og kommunerne godt i gang med

fortsat forventningen at kommunerne når målet med at etablere sig i de op til tyve beredskabsenheder inden udgangen af to tusind og femten parallelt hermed gennemføres i to tusind og femten et statsligt arbejde

således sammen med beredskabsstyrelsen i gang med

som jeg netop har refereret til til en drøftelse af det videre arbejde og jeg forventer endvidere at kunne præsentere et oplæg til et beslutningsgrundlag i forbindelse med de politiske forhandlinger i efteråret to tusind og femten når en ny aftale om redningsberedskabet skal forhandles på plads beslutningsgrundlaget skal blandt andet sikre en sammenhæng mellem de statslige og kommunale tilpasninger således at der fortsat opretholdes et velfungerende beredskab i danmark og implementeringsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til de regionale forhold og de frivillige

antager også ligesom ministeren at dansk folkeparti mener det samme der er ikke nogen til stede som kan nikke

med de statslige tilpasninger som man er gået i gang

pengene fordi det er vi jo ikke en del af det er jo ministeren der sidder

at finde de resterende penge og det er præcis for at have et beslutningsoplæg omkring det at forsvarsministeriet netop nu sammen med beredskabsstyrelsen arbejder på den statslige del sådan at blandt andet venstre kan være med til at træffe beslutning om hvor man konkret vil finde pengene når vi sætter os til forhandlingsbordet efter sommerferien præcis det vi har

er man jo i fuld gang i kommunerne med at gøre deres del af arbejdet det betyder at den klare forventning er at vi ved udgangen af to tusind og femten har både den kommunale og den statslige del på plads præcis som vi har aftalt

høre

kunne få en generel dispensation for skolen på det her område og det er egentlig det jeg gerne

når det er unge mennesker og elever som sagt som får så meget motion via

jeg

har igangsat og som skal forebygge præcis det her med at ældre borgere får behov for en sygehusseng først og fremmest har regeringen med sidste års økonomiaftaler med kommunerne afsat hele ni hundrede og halvtreds million kroner til et målrettet løft af den forebyggende indsats som foregår ude i kommunerne det er her i kommunerne for eksempel ved ved hjemmeplejens indsats i borgerens eget hjem at det virkelig batter at sætte ind så borgerne ikke bliver så syge at de får behov for at

vi afsat syv hundrede og fem og tyve million kroner

finansloven for to tusind og femten til at styrke indsatsen generelt over for ældre medicinske patienter og de penge skal bruges

målrettet at forebygge netop indlæggelser af ældre og udsatte borgere i kommunerne

der er tilstrækkelig med kapacitet og personale på sygehusene når de ældre så

kommunerne sygehusene og almenpraksis

svækkede ældre borgere

fremhæve de fem spritnye sundhedsaftaler hvor der i alle regioner er fokus på at passe bedst muligt på ældre borgere for eksempel har man i region nordjylland en aftale om en udgående funktion med sygeplejersker der kan tilse borgere som har akut behov for det inden for en time

rent faktisk kan vise sig over for de ældre og kan

vi kan jo se af statistikken at der stadig væk er stor stor forskel fra kommune til kommune

gerne spørge hvordan følger regeringen op på det så man sikrer at der der sker en mærkbar forandring og forbedring

og fem og tyve million kroner til at sikre

gøre noget målrettet mod de her indlæggelser jeg synes synes faktisk det er en anelse fattigt men vi oplever jo gang på gang med venstre for tiden at man ikke kan få noget som helst svar på hvad det er venstre har tænkt sig at gøre

så udtalt på så mange områder når man møder venstre

ved hvad det drejer sig om jeg kan bare konstatere

som spørgeren er mødt op med i dag har regeringen handlet sat penge af sikret at der bliver lavet aftaler hvor der som jeg redegjorde for

og det er også regler som har været gældende

på baggrund af de sager der har været i medierne

fru karen ellemann måske også tænker på

at der kan være grund til at give reglerne et

sådan set også bedt ankestyrelsen om at lave en undersøgelse af kommunens praksis på området og jeg har

og vil heller ikke lægge mig fast på om reglerne skal ændres og i givet fald hvordan før det arbejde som

set i lyset af at det er meget meget kompliceret jura som vi har med at gøre og fordi ændringerne af reglerne

for både kommunerne og selvfølgelig også forældrene og børnene

og jeg synes at alt andet ville være uhensigtsmæssigt så når ankestyrelsen er færdig med sin undersøgelse og mine embedsfolk er færdige med den juridiske gennemgang af reglerne

en konkret sag i aarhus hvor ankestyrelsen jo også

med en principafgørelse men ministeren starter med at sige

i udgangspunktet er er enig i det grundlæggende princip om at

forældrebetaling er rimeligt nok

blive enige om at det er rimeligt at der er en sammenlignelig forældrebetaling i forhold til øvrige institutionspladser for

ministeren fortæller så nu at han har bedt ankestyrelsen om

at kigge lidt nærmere på den lange række lange række

embedsmændene i ministeriet om så

at reagere og komme med et forslag derfor skal

mit spørgsmål her i i anden omgang sådan set ganske kort lyde hvornår kan vi forvente at

færdiggjort og hvornår kan vi så forvente at at ministeren har

ændres på noget hvornår får vi

nogle af de ting som vi er enige om

det er er dybt

i socialudvalget i fred og fordragelighed

at vi er uenige vi vil gerne gøre det gennemskueligt vi vil gerne gøre det nemt

sidste års tid med dybt dybt komplicerede problemstillinger som bare har krævet tid altså adoptionsområdet

skal mødes og det ved ordføreren også godt jeg har ikke noget imod at mødes men igen der skal der skal være noget mening i det og der mener jeg bare at vi skal have en solid viden at stå på

kaldt skilsmissepakke en

under overskriften skilsmissepakke en gemmer sig en pakke med initiativer vi netop har vedtaget

og her har vi rettet fokus mod samarbejdschikane som betyder at

store forventninger til her indfører vi

forsøgsprojekt en helt ny og meget anderledes tilgang til sagerne i systemet forældre der henvender sig til systemet for første gang vil nu blive mødt af en forebyggende indsats frem for jura vi har knyttet en omfattende evaluering til vores projekt så vi kan se hvordan det her virker

konflikthåndtering både vil kunne nedbringe antallet af sager i systemet og skabe meget bedre

løsninger løsninger til gavn for dem som vi

kæmper for netop børnene da jeg var i go morgen danmark var temaet børns inddragelse i sagsbehandlingen gør vi det godt nok for børnene i systemet spørgsmålet indgår i det eftersyn

mange år har vi med vores lovgivning givet forældrene ansvaret for selv at finde løsninger og spørgsmålet er nu

om vi måske har fået skabt større plads for uenigheder og det

også nogle af de ting som vi skal kigge på

det selvfølgelig også på tide og det er vi også enige om heldigvis for det at få belyst hvad der egentlig er tale om her her med min henvisning til

igen det der lidt populære ord skilsmissepakke tre mener jeg at vi er nået til et punkt hvor vi har brug for mere viden flere og mere

som jeg også sagde i go morgen danmark skal vi altså hele tiden have

vil jeg medgive vi er enige om at vi ikke er i mål med pakke en og pakke to så at sige vi konstaterer at konfliktniveauerne er der antallet af

det at blive skilt er noget man simpelt hen ikke kan finde ud af og det

er er utrolig synd fordi det

bedste sendetid og taler om en skilsmissepakke tre

nu skal vi have lidt mere vidensgrundlag for at finde ud af hvad der så skal være i en skilsmissepakke

nu kommer der en skilsmissepakke tre så har jeg i hvert fald en forventning om at at landets

socialminister og minister for

hvad skilsmissepakke tre skal indeholde og

vi i tredje omgang med den tredje pakke vil se på alle de ting som vi faktisk også har holdt møde om men jeg forstår godt

oversende det her noget andet andet er at vi skal have mere viden

om karakteren og omfanget af konflikter om barnet i skilsmissesager det er også nogle af de ting som jeg har snakket om det hele skal jo munde ud i en skilsmissepakke tredje så kan man så synes at det vil man ikke men det

alle de ting som vi har sat i gang skal munde ud i

omfanget af konflikter som sagt vi skal også

den organisatoriske ramme om familieretten

kigge på det og alle de ting som vi i fællesskab

er blevet enige om skal jo gerne munde ud

som socialordførere en kende frustreret over at der ikke er noget mere konkret på ministerens bord

i forhold til at sige det her ønsker jeg

at skilsmisser ikke ender med ulykkelige børnesager og højkonflikt mellem forældre der ikke kan finde ud af det

i ministerens tanker ministeren er

hovedpersonen i forhold til at komme med udspillene er det noget der indgår i ministerens overvejelser når vi diskuterer elementer i

at stemme for det samme

de ting du står her og siger har vi jo snakket om har jo snakket om det med bopælsforældre hvor jeg har sagt

det har jeg ikke rigtigt og undsiger det lidt vi har gjort det sammen karen ellemann det er jo lige præcis det hele processen har været udtryk for når du så siger at vi socialordførere ikke vil

jeg hører fra de andre socialordførere de har rent faktisk rigtig rigtig glade for det samarbejde som jeg har lagt op

negative sociale arv og for mange børn starter desværre i skolen uden de rette sproglige kompetencer arbejdet med udspillet startede sådan set helt tilbage ved et sankthansmøde i juni sidste år

siden haft dialogmøder med interessenterne om udviklingen af dagtilbudsområdet og statsministeren i nytårstalen fastslog at turen er kommet til de mindste børn har vi derudover også afholdt inspirations og dialogmøde med interessenter og

input til hvordan vi løfter kvaliteten

den konference der har været

det tredje er at vi skal have mere læring og bedre sammenhæng

skolen og det fjerde er at vi skal have et bedre samspil med

ved at netop dagtilbuddene giver os en enestående mulighed for at få alle børn med gode dagtilbud

til at styrke den sociale mobilitet

også mening at løfte kvaliteten det er også klart at antallet af hænder selvfølgelig har

for kvaliteten af dagtilbuddene og det kan ikke komme som en overraskelse

begrundelsen for at regeringen sammen med sf og enhedslisten har afsat fem hundrede million kroner årligt specifikt til bedre kvalitet i dagtilbud og derefter også senest

og halvtreds million kroner årligt specifikt til mere pædagogisk personale

selv noget imod minimumsnormeringer men jeg mener ikke at tiden er er til at indføre centralt fastsatte standarder først og fremmest fordi det kan være en rigtig dyr løsning og derudover

der vil være en børnegruppe

har et fuldstændigt og retvisende billede af hvad normeringerne reelt er i dag

aftalt at der skal udvikles en ny metode til

at opgøre normeringer på dagtilbudsområdet

implementeres her i år og den nye normeringsopgørelse gør det nemmere for kommunerne at sammenligne sig med hinanden og understøtte mulighederne for

ikke trives der er rigtig mange som har problemer med deres sprog og det er både etnisk danskere og etnisk minoritetsdanskere det er også noget af det som

ofre for menneskehandel og ansøgningsproceduren sikrer at vi på baggrund af de opstillede kriterier for at støtte udvælger de allerbedst egnede indsatser

i tildelingen af midler til ngoer på området

ansøgninger om støtte fra puljen

er nu under behandling i ministeriet

om at få støtte får besked om udmøntningen inden for

spørger til har haft adgang til at søge om

puljen på lige fod med alle andre der opfylder puljens ansøgningskrav og jeg kan oplyse at ministeriet ikke har modtaget en ansøgning

om støtte fra pro vest bortset fra det opsøgende arbejde blandt gadeprostituerede har

når det opsøgende arbejde blandt gadeprostituerede er begrænset til københavnsområdet skyldes det

gadeprostitution mens det opsøgende arbejde i andre dele af landet blandt andet foregår på klinikker og i fængsler med med puljen har vi søgt at fokusere indsatsen så midlerne bliver anvendt dér

hvor de kommer flest ofre for menneskehandel til gavn og fokuseringen af puljen skal

set også ses i sammenhæng med at cowis evaluering af den seneste handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel viser at størstedelen af de handlede ikke bliver identificeret via det opsøgende arbejde men derimod

gerne understrege at regeringens handlingsplan handlingsplan mod menneskehandel fortsat er landsdækkende

indsatsen vil også fremover blive varetaget i fællesskab af de involverede myndigheder og de organisationer der opnår støtte fra ansøgningspuljen

menneskehandel der står for at koordinere den landsdækkende sociale og sundhedsmæssige indsats

ofre for menneskehandel derudover er en række andre myndigheder involveret i indsatsen

det er skat og det er arbejdstilsynet der er centrale i forhold til at identificere ofre for menneskehandel samt de aktører der

den opsøgende indsats i resten af landet har en så stor værdi at den er værd at støtte fremover det er jo baggrunden for at

i dag at ministeren og ministeriet har indskrænket puljen i forhold til det opsøgende arbejde og dermed afskåret pro vest som ellers i tolv år har stået for den opsøgende indsats i region syddanmark fra at søge puljen

korrekt som ministeren siger at der i evalueringsrapporten står at man ikke har kontakt ude i landet det har man der står også i evalueringsrapporten at man anbefaler at center mod menneskehandel opretter et nyhedsbrev og bliver bedre til at informere

manglet ordentlig information rundt i landet man anbefaler sådan set også i evalueringsrapporten som ministeren sikkert selv er bekendt med

at det vil gavne indsatsen mod menneskehandel at man nu efter en aktiv indsats fra pro vests side i tolv år

seneste fire år og der er det bare sådan at

kunne tænke mig at have uanede midler det kunne være helt fantastisk men

det giver mening at bruge midlerne hvor de selvfølgelig bruges allerbedst

der har pro vest jo bare sidste år haft fire hundrede og tre konsultationer og været i kontakt med en hundrede og tretten forskellige sexarbejdere mange af dem ender efterfølgende på bordeller i københavn og ender også efterfølgende i politiets varetægt og bliver en del af de kvinder der bliver identificeret

arbejde som socialministeren og regeringen nu

hele det opsøgende arbejde der ligger i region syddanmark

i cowis evalueringsrapport om at den indsats har været dårlig der står jo intet i cowis evalueringsrapport om at det bør man holde op med der står til gengæld at man skal opgraduere

her københavnerfokus hvor det kun

i københavn som ministeren ønsker at støtte

har man geografisk snævret puljen ind sådan at pro vest i fredericia ikke længere kan

som de har gjort med stor succes i de seneste tolv år

ikke mindre end en hundrede og tretten kvinder på fire hundrede og tre forskellige konsultationer og hjulpet dem det er det ministeren nu har afskåret

at det betyder at vi fortsat har en landsdækkende handlingsplan når man nu afskærer

at det har været relativt få det er fem ofre over de seneste fire år

det altså bare mening at fokusere indsatsen som vi har gjort

rigtig glad for betyder det så at der ikke sker noget der hvor pro vest arbejder sker der så ikke noget i resten af landet selvfølgelig sker der noget det er jo det vi har center mod menneskehandel til netop

af mønter hos eksterne leverandører baggrunden for nationalbankens beslutning er at efterspørgslen efter nye sedler og mønter har været faldende

fordi man i mindre og mindre grad bruger sedler og mønter til betalingstransaktioner og fordi sedlernes forbedrede kvalitet medfører at behovet for at printe nye sedler er mindre end tidligere den udvikling betyder at nationalbanken ikke finder det økonomisk hensigtsmæssigt at fortsætte selve produktionen af sedler og mønter internt i nationalbanken nationalbanken vurderer at beslutningen vil give en samlet besparelse på

må jeg henvise til nationalbanken for de nærmere detaljer

at understrege at det følger af lovgivningen vedrørende nationalbanken at det er op til nationalbanken selv

i den forbindelse tillid til at nationalbanken også fremover vil varetage sikkerheden omkring danske sedler og mønter på bedste vis regeringen har ikke planer om at ændre loven om danmarks nationalbank afslutningsvis vil jeg bemærke at den danske nationalbank ikke er den første der udliciterer mønt og seddelproduktion

udliciteret trykning og prægning af sedler og mønter og der har

så er det jo selvfølgelig for mange danskere en sørgelig

noget som har med vores identitet og vores kulturelle historie at gøre

danske sedler som også er trykt i danmark og det er selvfølgelig

økonomiske gevinster ved det man man vurderer at man kan

at at spare

går på arbejde hver dag det er folk som har meget specielle uddannelser det er møntgravører og alle mulige andre som har specielle

om ikke også regeringen har en holdning til det set i forhold til det kulturelle og det historiske i at danmark som en selvstændig nation selv trykker

at man har trykt danske tyve kronersmønter men derfra og til at lukke seddelpressen lige herovre på den anden side af slotsholmen og lade være med

i forhold til den ganske lille besparelse som der lægges op

det vil også være sådan at mængden bestemmer vi søreme også

men at vi rationelt i lighed med andre lande kan sige at vi selvfølgelig

det sted hvor det er bedst og hvor det er mest økonomisk gavnligt kan jeg altså ikke se den store bekymring ved det kan jeg virkelig ikke se den store bekymring ved man kan få lov til at designe sedlerne og mønterne ligesom man har lyst til så man kan præge dem med alle de dannebrogsflag og den nationale identitet man i øvrigt måtte ønske sig

sedlen er fremstillet i danmark frem for at den er fremstillet et andet sted

det må da være den måde hvorpå den er

kan ikke helt følge bekymringen jeg vil sige at

frimærker det er jo også en slags møntfod

trykt i udlandet mange steder hvis nu dansk folkeparti går meget op i

så hvis man nu virkelig gik meget op i

historikere og andre har udtrykt stor bekymring over

fra to tusind og seksten og frem

trykke vores pengesedler ministeren var meget inde på det med det kulturelle i det men jeg nævnte jo også det andet

det tekniske for en ting er jo at man

selv kan bestemme design udseende og kvalitet og

alle de steder hvor man har sendt ting i i udbud men det ændrer jo ikke ved at ved at man fjerner de her fire og fyrre medarbejdere fra danmark som har en meget specialiseret teknisk viden møntgravører og alle de andre som sidder med de her tekniske ting så går der altså også

glider danmark af hænde og eksempelvis ender på et trykkeri i schweiz det vil jo så også betyde at

trykningen at danske pengesedler til skulle komme en krise jeg nævnte for

ukraine før ukraine er halvvejs i borgerkrig så kan

og trykningen af sedler hen et sted hvor der var risiko for at der var fare for sikkerheden svaret

reagere prompte det er jo klart

at falskmøntneri og svindel i det hele taget vil blive bekæmpet

som helst problemer med

om danmarks nationalbank

er dansk folkeparti ude i et ærinde hvor man vil ændre loven om danmarks nationalbank

det er faktisk ikke en beslutning som regeringen træffer nationalbanken er uafhængig og det er direktionen i nationalbanken der har retten til at træffe

kunstnere som måtte være bekymrede over

ikke kan få lov til at designe længere det skal de ikke være det vil stadig væk være sådan at

steder hvor det kniber med at få de rette karetmagere men på et

mængden af karetmagere i danmark fordi der ikke er brug for så mange af dem og sådan er det i forhold til den internationale arbejdsdeling her medmindre man selvfølgelig afsætte tyve million kroner om året

noget andet fornuftigt til at opretholde beskæftigelse

af hensyn til en eller anden ikke nærmere specificerbar

synes måske det alt i alt bliver meget meget dyrt hvis man skal have sådan et samfund

hvorfor så stoppe her der er mange andre steder hvor man kan

hjerte kongekrone og andet der viser at mønten er trykt og præget i danmark

kristian skibby siger så vil der være en lang række specialiserede håndværkere

gravører medaljører laboranter klejnsmede og maskin og elektronikteknikere for os i dansk folkeparti er det vigtigt at bevare det kunsthåndværk i danmark er det ikke

jeg forestiller mig ikke at nationalbankdirektøren eller andre

helst forskel på men at opretholde teknisk teknisk fagekspertise i al fremtid selv om

vidtgående hensyn

hvad nu hvis man lagde det ud til alle mulige andre områder

for håndværk som vi ikke på et tidspunkt må få en

står og skal vælge mellem at bruge tyve million kroner om året på at opretholde nogle tekniske færdigheder hos nogle håndværkere

et andet sted eller at skulle bruge de tyve million kroner

vi rationelt på det hele vejen igennem så vil jeg sige det sådan at skulle

man skal hele tiden synes jeg forfølge det rationelle mål

og det forfølger vi også med vores produktionsstrategi og andet men at sige at det er umisteligt

omfattende og dyrt synspunkt at have jeg nævnte karetmagere før og vi kan tage vævere vi kan tage det ene

tidspunkt har haft meget specialiserede håndværk

hvis man siger at vi for enhver

lade dem stå

at påføre de danske skatteydere nogle ekstra omkostninger som de ikke havde behov

vævere af gobeliner hvor tit køber en dansker i gennemsnit en gobelin hvor tit køber en dansker

men hvor tit bruger en dansker mønter eller danske pengesedler

derfor er det jo fuldstændig vanvittigt at sammenligne de to ting med hinanden og det synes jeg

de fire og fyrre medarbejdere medarbejdere som skal fyres

set i forhold til den meget omfattende sikkerhed der er

hvilken enorm teknisk proces der er i gang med utallige sikkerhedskontroller

de sidste mange årtier er folk kommet valfartende til danmark for at se nationalbanken

en af de sikreste pengeseddelpressere i hele verden

at lave kopier

udnyttelse af de tekniske

for de her tyve million kroner om året det mister man så

af overskuddet fra nationalbanken per år

set i forhold til det som vi går glip af

meget ked af at ministeren ikke deler den opfattelse

vores holdning i dansk folkeparti at danske sedler

hvordan de bliver trykt sikkerhedsmæssigt og alle de andre ting skal selvfølgelig være på danske hænder og det bliver

ikke efter to tusind og seksten

og i det øjeblik man nærmer sig det der hedder ansvar så går populismen i stykker

dansk folkeparti det er at hver eneste gang man

at tage ansvar hver eneste gang man skal prøve rigtigt at lægge rygstykker og mandater til det

at drive et samfund og tage ansvar

hvis man vitterlig kan spare på seddelpressen og møntproduktionen som man kan spare alle mulige andre steder i samfundet ved at gøre tingene mere effektivt for at man dermed kan putte

ressourcerne hen et andet sted det er meget enkelt det

hvert fald kan man sige at nu er dansk folkeparti

bagud i forhold til den økonomiske regning men hvem

ressourcer til at lægge alt det sammen som dansk folkeparti har stået og lovet for

og tolv var den samlede udendørs taledækning på ni og halvfems

procent i to tusind og tretten og det er vel at mærke dækningen for en telefon med en god antennekvalitet der er dog fortsat virksomheder og borgere der oplever at de ikke kan få den hastighed eller dækning som de efterspørger og det er der mange årsager til

moderne isolering af bygninger svække mobilsignalet ligesom kvaliteten af mobiltelefonernes antenner spiller en rolle vi har med aftalen om vækstplan for digitalisering i danmark i februar to tusind og femten sammen med alle folketingets partier vedtaget en række initiativer til at forbedre dækningen og lad mig nævne nogle eksempler for det første frigøres syv hundrede

til mobilt bredbånd i to tusind og tyve det giver selskaberne bedre muligheder for at udrulle mobilt bredbånd blandt andet i yderområderne

i de kommende frekvensauktioner fra to tusind og seksten til to tusind og nitten stille

for det andet udbredes god praksis på tværs af kommuner

som har en dårlig dækning med henblik på at man så kan indgå en aftale med teleselskabet om

hvor borgere og virksomheder på adresseniveau kan få overblik over de

der er på adressen og det øger også

sidst men ikke mindst bliver det også muligt at opnå realkreditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur og det kan også reducere finansieringsomkostningerne så vi er enige om målet og vi har med

taget nogle væsentlige skridt på vejen mod en endnu bedre dækning i forhold

i yderområderne og på øerne

derfor er vi nødt til at gå hele vejen på samme måde som vi er gået hele vejen i samfundets udvikling

helt ind med alle husstande og det er derfor jeg godt vil have ministeren til at svare

for at vi når ud til yderområderne og til vores både små og store øer

selv kan tage i hænderne og

også kan få realkreditfinansiering som gør det endnu bedre fordi man så kan afskrive over flere år

men så er der en meget meget lang

så der er også et problem dér og det er måske ikke lige ministerens område det er nok mere miljøministerens område

vi alle sammen har fået fastnettelefon så må det også være sådan at vi alle sammen har ret til mobildækning og bredbånd

nogle tilskudspuljer og noget andet og derfor var det da utrolig interessant

er altså danskere der følger sig meget utrygge i dagligdagen

fordi de har en begrundet mistro til mobildækningen dér hvor de nu bor de frygter at

en ustabil mobildækning kan få fatale konsekvenser i en nødsituation og ved akut

mener ministeren så ikke at det er meget vigtigt at

danskere eller andre der bor der kan komme i en situation

rullet ud på markedsmæssige vilkår

været enige om og vi har også været enige om at rulle det ud teknologineutralt

vi enige om der prøver vi så når vi laver en auktion om

bestemt frekvens at sige tag nu hensyn til de områder hvor der er dårligst muligt dækning det gjorde vi sidst hvor de to hundrede og syv postnumre som havde den dårligste

og også i samarbejde med venstre så vi tager det alvorligt

vi prøver i videst muligt omfang at

tyve om at hele landet skal have

at jeg undrer mig en del over

måske har herre jakob ellemann jensen blundet her i efteråret og overset at

regeringen sammen med sf og enhedslisten

vedtog en finanslovsaftale en del af den aftale handlede netop om at skaffe finansiering til de ekstraudgifter som vi forventer at skulle afholde

og derfor omallokerede vi midlertidigt en del af

samtidig øgede vi rammen for

så der i to tusind og femten er afsat sytten

dermed en forøgelse af bistandsrammen

sammenlignet med to tusind og fjorten det står jo unægtelig i skarp kontrast til venstres ønske om at skære i udviklingsbistanden så danmark kun giver nul procent

milliard kroner

starte med at stille sig selv spørgsmålet hvem skal det gå ud over når venstre ønsker at tage fra verdens allerfattigste med så massive permanente besparelser vil det have alvorlige konsekvenser for den allerfattigste del af verdens befolkning og venstre mangler jo stadig væk

hvis herre jakob ellemann jensen med sit spørgsmål gerne vil vide mere om den negative budgetreserve på finansloven for to tusind og

også der har brug for lidt genopfriskning af

gentager jeg det naturligvis gerne fordi budskabet var klart vi skal frem til september i år før får et opdateret estimat for det forbrug der forventes i to tusind og femten

først da kender vi jo det beløb der forventes at kunne opgøres som udviklingsbistand og først da vil

kunne lægge os fast på hvordan den negative budgetreserve

udmøntes når det kommer til to tusind og seksten

regeringen ikke tænkt sig at afvige fra den normale praksis derfor arbejder vi allerede nu på at kunne skrue et rigtig godt

for to tusind og seksten sammen som sædvanen tro vil blive præsenteret senere

til at stille det igen da regeringen forhandlede finansloven med sit parlamentariske grundlag

blev man netop enige om de her omlægninger på på asylområdet i forhold til udviklingsbistanden der har man som ministeren også netop redegjorde for

men dog nul milliard som man forventer at skulle bruge altså man behøver ikke at være den store doktor i udenrigspolitik for at se at det

den rigtige vej i syrien og omegn i øjeblikket så man må vel antage at

de penge som regeringen lagde til side eller sagde at den ville finde på et tidspunkt

jo pudsigt at det lige er september vi skal hen forbi al den stund at det senest er til september vi skal have et folketingsvalg handler det her bare om at skubbe regningen videre til nogle andre fordi man ikke forventer at blive siddende

jo ikke ved om der skal udmøntes fem hundrede million kroner ved venstres ordfører det kan venstres ordfører garantere

udmønte fem hundrede million kroner det tror

det gjorde den også sidste år i september måned tallene kommer fra justitsministeriet så kan vi se om det er hundrede million

vi først finde senere jeg kan minde om hvad en af ministerens forgængere og det er selvfølgelig

foreslåede besparelser på udviklingsbistanden de skylder at svare på om det er skolebørn i afghanistan fattige kvinder i bangladesh eller understøttelsen af demokrati i burma der skal holde for det er jo så nogenlunde det spørgsmål jeg stiller ministeren nu hvem er det der skal holde for

at skulle bruge fem hundrede million kr

milliard kroner på udviklingsbistanden oven i at man så skal finde

til flygtningemodtagelse i danmark det er fem milliard

det er et noget større beløb end de fem hundrede million kr vi eventuelt vil skulle finde hvor vil venstre finde dem vil man lade det gå ud over de tyve millioner fattige i lever under fattigdomsgrænsen

er det nepal der skal

jo hurtigt vil kunne blive resultatet af den øvelse jeg mangler svar

og jeg ved godt hvor jeg finder dem det er fordi jeg har en vis ansvarlighed med min økonomi derhjemme så budgetterer jeg med nogle ting

niveau end mit husholdningsbudget det tilstår jeg gerne

det vi gør herinde så nytter det jo ikke noget hvis jeg derhjemme siger jeg regner med

så meget men en del af pengene finder jeg først når jeg har fundet ud af om jeg er sulten er det en særlig ansvarlig måde for mig at drive min privatøkonomi på eller for regeringen at drive

når vi kommer frem til september måned der har jeg

milliard kroner stående på finansloven til brug i fjerde kvartal så det vil sige at der er rig

de fem hundrede million kroner men det er klart at det vil gå ud over nogle aktiviteter sådan er det det vil gå ud over nogle af

derfor er det også relevant at jeg stiller det det spørgsmål til venstre som

venstre finde fem milliard kroner på udviklingsbistanden uden at det får meget meget alvorlige konsekvenser for en lang række lande og de allerfattigste og ikke mindst for danmarks ambassadestruktur

i verden men selvfølgelig også for de virksomheder der har så meget

det kræver selvfølgelig et grundigt forarbejde før man kan åbne for kørsel i nødspor på motorveje med stor trængsel man skal blandt andet undersøge de trafikale forhold hvad en tilpasning til kørsel i nødsporet vil koste

sidste sommer kan jeg oplyse spørgeren om men det ved han jo

forligskreds netop at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at bruge nødsporene

undersøgelsen omfatter blandt andet strækningen hele vejen mellem randers og vejle altså den motorvej som der bliver spurgt om her i dag

i slutningen af i år og vil indgå i beslutningsgrundlaget der skal drøftes i

af undersøgelsen og de efterfølgende politiske drøftelser

strækning af e45 som jeg nævnte tidligere

motorring tre korridoren men det er en

mod slutningen af i år og det vil give os et billede af hvilke effekter kørsel i nødsporene vil have

det er noget som selvfølgelig bliver oversendt til forligskredsen med henblik på en drøftelse

i nødsporene med de økonomiske udgifter der så måtte

hvis man kan blive enige om det i trafikforligskredsen det er venstre helt indstillet på at vi skal der er et meget meget akut behov for at lette trafikken på dele af e45

set gerne kvittere for og denne gang er det ikke engang en lille ros det

at vi kan løse et meget stort problem for østjylland

spørgsmålet er hvordan projektet bliver finansieret og det er nok også derfor spørgeren

er der tale om et kommunalt projekt

det er omdrejningspunktet for projektet nu

for mine forgængere både i denne regering men jo også før regeringsskiftet

jeg sige at hvis der bliver mulighed for at afsætte midler vil jeg være åben over for at vi i forligskredsen det kræver

drøfter etableringen af en pulje til medfinansiering af lokale og regionale projekter

åen ved odense den der hedder

vil være åben over for at afsætte midler til sådan en pulje og det være sådan at man vil skulle finde en form

i forhold til at blive realiseret for jeg tror det

medfinansiering vil det kun være tilslutningsvejene ministeren tænker på eller vil det være hele projektet man så vil skyde

tilkendegivelse om at man i hvert fald gerne vil være en aktiv medspiller i at få det her projekt

nuværende hjælp med en analyse der skal afklare om projektet kan gøres billigere end det oprindelige skøn

fornuftigt og succes med den tidligere pulje og den succes synes jeg man bør forsøge at gentage men det afhænger jo af hvad der kan komme med hvor stor puljen

er et niveau som er så højt for en kommune selv af randers størrelse at der tror jeg man skal finde ud af hvordan man kan finansiere

lidt et forsøg for os og jeg synes det er fornuftigt at

at lave en delvis brugerbetaling der og det vil så være en delvis brugerbetaling der vil være være sagen her

positiv over for at gentage succesen med den pulje for det betyder en ting

vi får lavet en kanal ned til at investere de steder hvor det giver størst trafikal effekt og det

det som vi skal gøre os

projekt og det er også

lægger vægt på at der skal være plads til at vi både har en

god plads samtidig med at vi også har et landbrugserhverv

i vækst og udvikling og jeg har hele vejen igennem lovforslagets behandling her i folketinget åbent lagt frem at der er visse erhvervsøkonomiske konsekvenser af

men det er jo slet ikke i det omfang som det bliver fremført af

venstre for cirka en og firs procent af de bedrifter som bliver berørt af forbuddet

driftstabet være op til syv tusind fem hundrede kroner om året og de bedrifter som kan blive

får altså mulighed for at få dispensation eller erstatning alt det har vi været igennem i behandlingen af det lovforslag

som præmis for det her spørgsmål nemlig at det skulle være muligt at opnå den samme biodiversitet ved

at gennemføre det her forbud mod sprøjtning og gødskning på § tre

noget mere urørt skov det er ligesom præmissen

skovene som på § tre arealerne er der væsentlig biodiversitet som vi skal beskytte men der er tale om helt forskellige naturtyper og forskellige arter som

i stedet for den anden derfor har det været vigtigt for regeringen at vi både gør en indsats for naturen i skovene samtidig med at vi

det er i øvrigt i fuld overensstemmelse med natur og landbrugskommissionens anbefalinger som netop pegede på behovet for at vi har indsatser både i skovene og i det åbne lands natur så skal vi standse tabet af biodiversitet

skal vi altså gøre en indsats både i de lysåbne naturarealer og

men så synes jeg bare ikke der er harmoni i forhold til at man står

om ministeren ikke lige så godt kunne have valgt for eksempel at udlægge mere urørt skov og

løsning frem for det som man

vores forslag om § tre arealerne

sikre den biodiversitet der findes på vores beskyttede naturarealer i den lysåbne natur

at få identificeret de områder i skovene hvor der

det i virkeligheden den mest omkostningseffektive metode jeg er med på

men jeg mener det er vigtigt at vi får identificeret de steder i vores skove hvor vi har

de største naturværdier og målretter indsatsen derefter men vi kan ikke erstatte og det vil regeringen ikke

vores lysåbne natur med en indsats i

at opnå en bedre biodiversitet derfor

ministeren egentlig har undersøgt inden man valgte at fremsætte lovforslag l fire og halvfems altså har man egentlig været inde og undersøge hvor langt man kunne nå for de samme penge

skyld endda for færre penge hvis man havde valgt at starte

den præmis som spørgeren lægger til grund for

spørgsmålet nemlig at man skulle kunne erstatte den indsats der bliver gjort for vores arter i den lysåbne natur

er nogle ganske andre arter end dem der er i vores skove så jeg må jo bare

i vores skove og i vores lysåbne natur

optaget af at vi får lavet en indsats der

på de her beskyttede naturarealer § tre arealerne og i vores skove derfor indgår der indsatser

undgå den meget store samfundsøkonomiske byrde som regeringen har valgt

man går ind og fratager mulighederne for fremover at kunne dyrke og gødske på § tre arealerne derfor vil jeg blot høre ministeren for ministeren går jo åbenbart meget op i at der skal være en indsats både i skovene og

hvad det her koster for os samfundsmæssigt og hvad det koster erhvervsmæssigt for vores fødevareerhverv set i lyset af at vi

på flere samråd redegjort for hvad det er for

og halvfjerdstusind arbejdspladser der er i fødevareerhvervet skulle blive sat på spil med det forslag om

stoppe sprøjtning og gødskning på § tre arealerne

ude i hampen altså regeringen har taget en stribe tiltag til forbedring af vækstbetingelserne for vores landbrugserhverv og for vores fødevareerhverv

er i fuld gang med at rulle de initiativer ud

på den anden side også gør noget for vores natur og jeg mener at vi har fundet den rette balance og

man så samtidig har flyttet noget ja det er rigtigt

havde gerne set vi havde lavet markant flere lettelser og det er også derfor vi har fremlagt en seksten punktsplan der kunne sikre femogtyvetusind ekstra arbejdspladser i fødevareerhvervet over de kommende fem år men ministeren synes at være ligeglad med om det er det sidste strå eller det første strå der knækker kamelens ryg

jo det regeringen har gang i med § tre

med alle initiativerne på fødevareministerens områder man putter så mange strå ekstra oven på kamelens ryg at den til sidst knækker sammen så vi ikke har noget dansk fødevareerhverv

milliard kroner er mange penge byrdemæssigt at fratage et erhverv mulighed for at kunne

omegnen af syv og fyrre million kroner som jeg sagde i indledningen

vil det for en og firs procent af de her bedrifter som bliver ramt af § tre forbuddet dreje sig om et tab

det vurderer vi er begrænsede omkostninger jeg medgiver at landbruget står

på baggrund af den internationale situation og regeringen har taget mange initiativer for

jeg mener at venstre i øjeblikket er med til at skabe ubegrundet utryghed i dansk landbrug det er ikke har brug for i øjeblikket og jeg synes man skal holde sig

argumenter så kan vi tage en diskussion om om vi har gjort nok det gør jeg gerne

situation som landbruget er i netop her og nu ville det så ikke have været mere oplagt synes ministeren

det vil give os mest biodiversitet for pengene derfor er vi i færd med at få identificeret hvor har de mest

så vi kan målrette vores indsats der hvor vi får mest biodiversitet for pengene så

for pengene i vores skove men vi skal samtidig også gøre noget for at

tænkt sig at gøre noget jeg tror så sent som i dag har fået en henvendelse fra en borger der spørger

derfor er det vel rimelig væsentligt at ministeren melder lidt mere håndfast

om det er noget ministeren har tænkt sig at tage sig af nu eller om det er noget der

til efteråret for det vil jo skabe den fornødne

jo selvfølgelig også være væsentligt når man ser tilbage på at efter vi lavede skatteaftalen i to tusind og tolv hvor vi fritog el og brintbiler

til og med udgangen af i år meldte socialdemokraterne i september måned

flere elbiler i danmark og man havde en masse planer og

tænkt sig at foretage sig noget

er jo også i forhold til den melding der har været om at man ønsker

at fortsætte det er også det ministeren siger i et eller andet omfang

så anvise finansiering hertil for ellers er det nemt at stå og tale for at det skal

finder løsninger som ikke bare

en forlængelse af afgiftsfritagelsen det er selvfølgelig en af de modeller der er

gradvis indfasning i det almindelige afgiftssystem en kombination af de to eller det ene eller det andet men som sagt er vi ikke nået til vejs ende

atten det er trods alt

det vil jeg håbe ministeren kan løfte sløret for hvad er det regeringen påtænker at bruge som finansiering til en fortsat afgiftsfritagelse eller lempelse som jeg kan forstå at ministeren nu

i partiet der stadig væk har den liggende på deres hjemmeside men men man kan

så de planer man havde tilbage i oktober to tusind og tolv

regningen ligger stadig væk og venter og så må vi

ligger der en regning der skal samles

tænkt sig at præsentere før

hvert fald lysende klart at der ligger en regning der er et finansieringsbehov og foreløbig har regeringen så ikke nogen løsninger på hvordan man finder

afgået ved døden sammen med så mange andre løfter og principper under den her regering

håber man at tingene bliver bedre

et massivt hul der er er slået og

med økonomiministeren hvor han her i folketingssalen i januar sagde at afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken men hvordan er det så hvordan vil man gøre det hvor er det

dem man havde tænkt sig og så vil man håndterer det inden for finanspolitikken så er det da relativt simpelt at

er det så penge til det offentlige

ikke kan gå til det er det andre offentlige investeringer der ikke kan realiseres eller er det skatteministeren der må åbne skuffen med spændende forslag til nye skatter og afgifter som skal finansiere det eller skal vi bare vente til

så håbe at regeringen når at fremlægge en finanslov inden der kommer valg for ellers

er der jo bare et stort spørgsmål

er afsat otte og tyve milliard kroner og det gælder uanset om provenuet fra aftalen

om harmonisering af beskatningen i nordsøen skulle vise sig at blive mindre eller større end

for den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken

hvis vi kunne få et svar på hvor meget med de nye

skattestigning som blev vedtaget med l ni og halvfjerds tilbage i to tusind og tolv

det ville da være befriende vil skatteministeren oplyse folketinget om hvordan provenuindtægterne på det lovforslag

forskningsøjemed lad os springe til konklusionen med det samme det er venstre lodret imod vi har den klokkeklare

at når det drejer sig om så personfølsomme sundhedsoplysninger som ikke mindst er samlet sammen ulovligt

så har borgerne selvfølgelig krav på at

at vi får dem slettet med det samme

ikke noget at man holder dem hen med alle mulige forskellige floskler om at

at de skulle blive brugt i en eller anden form for

helt absurde situation at region syddanmark

borgernes ve og vel er vi lidt ligeglade med de her data skal altså bevares

ikke kan behandles i dag men som så bliver behandlet i næste uge som jeg husker det

at vi her for få timer siden fik den gode nyhed at enhedslisten og socialistisk folkeparti altså støtter blå blok i at de her data skal slettes det vil sige

er absurde situation at de eneste som lige nu ser ud til

de to regeringspartier som jo derfor er et

jeg er selvfølgelig meget meget spændt på hvad kulturministeren vil sige til det

to muligheder den ene mulighed er at kulturministeren går

og siger okay jeg må erkende at der nu er et stort flertal i folketinget som synes at de her personfølsomme data skal slettes

hurtigst muligt sådan at

så kommer blå bloks beslutningsforslag jo

jeg forstår overhovedet ikke hvorfor kulturministeren ikke har valgt at inddrage folketinget

omkring den her sag og så

men faktisk et rigtig rigtig stort flertal imod sig jeg synes ikke det er kønt for det eneste der er kommet ud af det

data kommer til at blive gemt eller ikke gemt for eftertiden jeg synes kulturministeren skulle gå herop erkende virkeligheden og sige lad os nu

der er nu et flertal det respekterer jeg hundrede procent

mange henvendelser fra borgere der er utrygge ved

og jeg vil gerne anerkende at borgere retter henvendelse til politikere og udtrykker deres holdninger det har jeg stor respekt for og det er vigtigt at vi i danmark ikke blot har demokrati som styreform men også som livsform det viser den sag her med tydelighed

så sige at når personlige oplysninger og data bliver indsamlet og gemt skal det naturligvis foregå efter nogle klart afgrænsede regler derfor er det beklageligt at region syddanmark har indsamlet data til

databasen ulovligt patienters helbredsoplysninger er yderst følsomme oplysninger og derfor skal de naturligvis også behandles med omhu for det er afgørende at vi i danmark er trygge ved at overlade vores personlige oplysninger til offentlige myndigheder det gælder alt fra

vi skal som danskere selvfølgelig kunne have tillid til systemet men selv om der er blevet begået fejl i indsamlingen og det er der betyder det ikke at oplysningerne ikke stadig har værdi for eftertiden og de kommende generationer det er nødvendigt at også myndighedernes fejltrin bliver dokumenteret

fremover vil kunne lære af de fejl der desværre bliver begået derfor skal vi også sikre at oplysninger der ikke er indsamlet på lovlig vis ikke sidestilles med de øvrige oplysninger rigsarkivet opbevarer og det forsøger vi

være muligt at skelne mellem ulovligt og lovligt indsamlet materiale på sundhedsområdet når det først er indleveret til rigsarkivet derfor indeholder lovforslaget også en bestemmelse der sikrer ulovligt indsamlede oplysninger en særlig databeskyttelse således vil oplysningerne altså være utilgængelige i en hundrede og tyve år hvorefter de i de næste en hundrede og ti år kun vil være tilgængelige til særlige formål jeg mener at vi med denne løsning sikrer at

særlig værdi for samfundet ikke

kasseres men at vi samtidig tager hensyn til de mennesker hvis personlige oplysninger er at finde i disse data det er en god rimelig balance i en svær situation derfor støtter socialdemokraterne

når der er så mange borgere som retter henvendelse til os alle sammen inklusive går

ikke også indtryk når selv region syddanmark som

betyde at dataene skulle slettes men hvad har man gjort

her data sagt

en økonomisk ramme der fastsættes over finansloven og

kan få lov til at gå ind og se oplysninger om de pågældende mennesker hvad synes herre troels ravn vejer tungest

uden at risikere at de bliver videregivet og gemt

hensynet til at man engang i fremtiden kan gå ind og se fortrolige oplysninger om de pågældende mennesker

statens arkiver der har vurderet

grundlag skal de her data bevares derfor kan ministeren så heller ikke agere anderledes i den her sag end ministeren

i fremtiden vil være vigtigt at man kan gå ind og se konkrete oplysninger om konkrete mennesker i det her arkiv vejer tungere end hensynet til at vi politikere skal sørge for at borgerne har

at når de giver oplysninger til deres læge så bliver de ikke sendt videre et eller andet sted hen hvor

sendt hen og gemt dér

i den her sag at der altså ikke nogen

risikerer at de her data bliver offentligt tilgængelige i en beskyttelsesperiode på en hundrede

diskuterede arkivloven i dag

jo fordi ministeren og regeringen og dermed også herre troels ravns eget parti mener at der er en uklarhed derfor diskuterer vi loven i dag derfor er det

myndighedsovergreb derfor vil jeg blot høre herre troels ravn

slette patientdatabasen og folks oplysninger men samtidig arkiveringsmæssigt for historiens

gemme den del der handler om debatten om det ulovligt indsamlede det der handler om dokumentationen af at der er sket et overgreb og dermed også bevare det

fra region syddanmark til rigsarkivet rigsarkivet har altså lavet en forskningsmæssig og historisk vurdering af at det her materiale skal arkiveres og der er vi så igen ved

det mener jeg ministeren på udmærket vis gør

betyder det så som kulturministeren tidligere har været ude med at man dermed muliggør

man kan jo godt slette den del som handler

folks persondata som handler om deres stamdata som handler om selve indholdet i databasen men samtidig bevare den dokumentation og den debat der har været omkring de ulovligt indsamlede informationer for eftertiden og dermed have begge dele derfor

om socialdemokraterne ikke ser en mulighed i netop at bevare den del der handler om debatten og det principielle men samtidig sørge for at vi får slettet databasen

hundrede og ti år kun vil være tilgængelige til særlige formål derfor mener jeg at vi med den løsning

at vi samtidig tager hensyn til de mennesker hvis personlige oplysninger er at finde i disse data

at

det finder man så ud af ville man så ikke tilbagebetale pengene til borgerne i stedet for at sige nu gemmer vi pengene i

i den her sag og i indsamlingen af de her data og det er der

jeg understreget flere gange så betyder det ikke at oplysningerne ikke kan have værdi for eftertiden og de kommende generationer derfor bliver vi for ikke

vi bliver nødt til at følge loven

så vi kan få slettet de her oplysninger

ikke ordføreren har svaret ordentligt på det endnu

gang til forklare mig hvorfor i alverden

at hensynet til systemet og en forvaltningsenheds fortolkning af arkivloven står over hensynet til den enkelte borgers ukrænkelighed er vi virkelig derhenne hvor en folkevalgt parlamentariker vil indtage det synspunkt

at man her i salen ikke kunne have behandlet en hvilken som helst anden lovtekst fra den ansvarlige ressortminister hvorved regeringen ville kunne have fået en fuldstændig grøn tavle i salen vil jeg antage

sætte systemet før mennesket det er da i den grad krænkende vil ordføreren bekræfte at han mener at folketinget ikke er i stand til at træffe en anden beslutning på det her område det vil jeg gerne høre

tankevækkende det kan måske være at der i den landsdel er en særlig indsigt i og historisk hukommelse omkring personlige data det skal jeg ikke kunne sige men jeg synes det er tankevækkende jeg synes også det burde sige ordføreren et og andet og jeg synes man skulle

tage folkestyrekasketten på bevare den sunde fornuft og dømmekraft og være på borgernes side vedkende sig sit lovgivningsmæssige ansvar og ikke være en blind fortaler for en fagminister og en forvaltningsmyndighed i en udlægning af en lovgivning hensynet til individet må dog stå over fortolkningen af arkivloven

det forsøger at lovliggøre det der er ulovligt

og derfor er vi også gået sammen med de konservative venstre og liberal alliance om et beslutningsforslag der ganske enkelt opfordrer til at vi får slettet de her ulovligt indsamlede

sket det lykkelige at sf og enhedslisten er blevet klogere og kommet på bedre tanker og nu også går ind for

det fremgår af pressen men det må de jo så selv gøre rede for senere når de skal på talerstolen vores klare holdning og opfordring til ministeren er at vi skal få slettet dem det er en uskik at opbevare ulovligt indsamlede oplysninger det er faktisk uværdigt i det hele taget har regeringens og ministerens håndtering af sagen været meget skuffende lovforslaget åbner også for en lang række spørgsmål vi har alle sammen fået et hav af henvendelser fra oprørte borgere og nogle af dem har jo peget på

lektor i sundhedsjura kent kristensen fra syddansk universitet har fremført at det ikke er lovligt at indsamle oplysningerne ministeren siger at det er det hvem har ret statens seruminstitut har gennem syv år afvist at godkende den omfattende indsamling uden de syges samtykke formanden for de praktiserende læger bruno meldgaard fremhæver at datatilsynet siger der er hjemmel til indsamlingen hvem har ret han påpeger endda at de indsamlede data ikke er bevaringsværdige fordi de allerede findes i sygejournaler og fordi dansk almenmedicinsk database er en privat database hvem har ret desuden er der nogle formuleringer i lovforslaget

at oplysningerne bliver

spørgsmål og så få svar at vi vil opfordre ministeren til at trække dette lovforslag og i stedet fremsætte et lovforslag

slette den her database dansk folkeparti

ændringsforslag som enhedslisten og sf forventelig vil

her om lidt og ellers

vil vi stemme nej til ministerens lovforslag vi ser selvfølgelig frem til udvalgsbehandlingen så vi kan få svar på de spørgsmål vi

og som man derfor naturligt værner om og ikke på nogen måde ønsker skal komme andre til kendskab det har jeg stor respekt og forståelse for offentlige myndigheder eller alle andre for den sags skyld må aldrig indsamle oplysninger om borgerne medmindre de har et retsligt grundlag at gøre det på det må der ikke herske nogen som helst tvivl om det har man gjort i region syddanmark det er forkasteligt og det er blevet stoppet

synes jeg faktisk at sagen er enkel for jeg synes at det er helt enkelt at det aldrig må være politikere som beslutter hvorvidt noget materiale har historisk værdi heller ikke selv om det er indsamlet ulovligt vi skal lære af historien vi skal kende vores historie også den grimme del den hvor staten eller andre offentlige myndigheder begår lovbrud det er for mig ganske enkelt og helt fundamentalt for en retsstat for tænk hvad det modsatte ville være tænk hvis politikere kunne beslutte hvornår noget skal arkiveres eller ej hvornår noget skal udelades af historiefortællingen sådan et samfund må danmark aldrig blive det vi til gengæld politisk må sikre er

de berørte mennesker hvis personlige oplysninger

kommer til nogens kendskab så længe

at de indsamlede oplysninger ikke må gøres tilgængelige for offentligheden før om to hundrede og tredive år radikale venstre kan støtte

hvordan offentlige myndigheder behandler meget personfølsomme oplysninger men der er jo som sagt ikke grund til at

retssikkerhedens side kan vælge

ikke slettes jeg vil godt spørge

argumentation man fremfører over for de mange danskere som nu skal finde sig i at der sker et

været indsamlet nu ikke bliver slettet men bliver opbevaret

og

et engelsk ord overrule når rigsarkivaren siger at her er noget der er bevaringsværdigt det er et skråplan

er så fundamentalt for en retsstat at det aldrig bliver politikere der blander sig i

skal de slettes uanset hvad en eller anden myndighed siger

at den øverste myndighed i det her land trods alt er

ville det jo være enormt problematisk

at det her er arkiveringsværdigt

fundamentalt i et demokrati at det aldrig er politikere i forhold til det om proportionalitet

ganske enkelt ikke enig med herre karsten lauritzen jeg synes sådan set at det er underordnet

mennesker der er blevet ulovligt registreret eller om det er mange det er lige forkasteligt når offentlige myndigheder registrerer noget om borgerne

fra regeringens side og fra det radikale venstres side

i forhold til at der er begået et lovbrud

der selvfølgelig er en bevaringsværdi i at dokumentere hvad det lovbrud har bestået af

samtidig godt kan se at det ikke forudsætter at

personers private

principielle ønske om at dokumentere ulovlighederne men samtidig sletter stamdataene hvorfor er det

har jo kunnet skrive ind og bede om at få deres data slettet og det er der jo så syttentusind der har gjort men fra den dato er

at politikere tidligere har været inde og sige at den beslutning rigsarkivet har har taget om at indsamle materiale vil de gerne politisk underkende det er aldrig sket det mener jeg heller ikke bør ske

venstre og regeringen jo insistere på at de knap tyvetusind der har fået slettet

den tyvende november skal aflevere dem igen

der principielt er i vejen for at man selvfølgelig godt kan dokumentere og bevare den del der handler om

men at man samtidig sletter danskernes personfølsomme

er det ikke rigeligt dokumenteret så ingen heller ikke om en hundrede og tyve eller to hundrede år

er det nødvendigt at de pågældende borgeres personlige fortrolige informationer bliver ved med at ligge i rigsarkivet for at dokumentere at selve den

politikerne der kan begynde at diskutere hvorvidt noget er bevaringsværdigt for eftertiden eller ej og det er

princip som vi simpelt hen ikke kan fravige vi synes ikke

på nogen måde nogen sinde må ske det er heller ikke tidligere sket at politikere går ind og blander sig i et rigsarkivs vurderinger har vurderet et materiale til at have en historisk værdi og så kommer politikerne siger at det

lovgivningen at sige andet men

er der jo ikke noget problem længere så kan man godt slette de informationer og så kunne rigsarkivaren jo træffe en anden beslutning men det korte af

de personlige informationer der er i rigsarkivet nu nødvendige at have liggende der for at dokumentere

sige at vi står i en situation hvor vi har noget ulovligt materiale og i forhold til noget af det som en af de tidligere spørgere har spurgt om

det spørger rigsarkivet ikke om inden de vurderer alene den historiske værdi de spørger ikke hvorvidt det er indsamlet lovligt eller ulovligt så det ved vi faktisk

de her mange mange tusinde borgere og de mange hundreder der har skrevet til os

det samme antal som den radikale ordfører har fået så alt i alt gør ikke indtryk burde vi ikke som folketing respektere at der altså ikke er nogen borgere hvis

data nu vil blive misbrugt på den måde

de syv hundrede og fem diagnoser som er en del af damd registeret er faktisk ulovlige og derfor er sfs holdning

at vi ønsker at ulovlige data skal slettes

skal selvfølgelig ikke bevares det har været vores udgangspunkt venstres ordfører

dybt indtryk på venstre hvordan folkestemningen er i

til hvor man lægger sin linje

så ville hun ikke røre ved det

nogen der følte at det var deres ansvar

i pressen især er det danmarks radio der har kørt den

fordi de her data

rigtig mange penge værd og derfor synes jeg

det er meget vigtigt at de her data ikke bliver misbrugt

bliver slettet carl holst venstres

alene stået i for spidsen for den her ulovlighed der har stået på i

sundhedsministeriet har sagt det er ulovligt

have en del af det

at man skal kunne låse det i en hundrede og tyve år

enhver siddende regering

har

at vi stiller et ændringsforslag

indsamlede sundhedsdata så vi ikke pludselig står i en situation hvor de borgerlige gerne vil slette alt

der handler om skattesagen

og datatilsynet kan bekræfte

halvtredserne har der været ét tilfælde hvor der har været

det er det tætteste vi kan komme på

bekymret for at det her kommer til at danne præcedens for hvad man kan samle ulovligt

og det skal vi blive ved med at være

forhold til at kunne bruge data til forskning forskning er helt afgørende for

men det er fundamentalt for et retssamfund at man samler data

men i stedet for at lave arkæologi på

på forskellige områder så vil jeg egentlig gerne fokusere på det

egentlig vi sikrer at vi så får slettet de ulovligt indsamlede data hvordan er det

sikrer at vi på den måde også kan sende et klart signal om at borgerne og patienterne kan have tillid til myndighederne kan have tillid til at de informationer de giver til egen læge ikke bliver ulovligt indsamlet og brugt i andre sammenhænge

ikke noget for mig om man vedtager vores beslutningsforslag eller om man vedtager noget andet bare oplysningerne bliver slettet

udgangen af to tusind og

indsamlede patientoplysninger fra dansk almenmedicinsk database

hvis sfs ordfører kan garantere at det kan slettes inden sommerferien

tre uger og to dage før vores forslag så er det jo bare de dage bedre men jeg synes sådan set ikke det er ord der skal

indsamlede informationer og samtidig bevarer den del som har historisk værdi nemlig

dokumenteres at der er foregået ulovligheder og det må rigsarkivet jo godt

derfor vil jeg blot spørge igen hvor er det i beslutningsforslaget at

de ulovligt indsamlede patientoplysninger fra dansk almenmedicinsk database som skal

engang generelt ulovligt indsamlede patientoplysninger det er lige præcis de oplysninger som vi drøfter

bare sådan en serviceinformation men så håber

at sf kan støtte vores forslag

den fordom eller mistanke eller hvad vi skal kalde det der kom før

vi har et massivt flertal uden om regeringen

andet vi trækker lovforslaget tilbage fordi vi måske kan finde et eller andet hul i lovgivningen så man kan man kan godkende det uden en folketingsbeslutning vil sf så stemme for de blå partiers

konservative og andre det er

fordi jeg synes det er et grundlæggende problem

samler data ind og så efterfølgende

efterfølgende kan et flertal til enhver tid bare åbne

jo rigtig godt for borgerne

er rigtig godt for borgerne at tilliden mellem læger

ordføreren svarede så bare ikke på mit spørgsmål hvis nu regeringen trækker som regeringen jo kan gøre sit lovforslag

så stemme for blå bloks

sag som er rigtig rigtig

på banen for det gjorde de hverken med spørgsmål

hvor den ender men det afgørende for mig er at at data der er

private helbredsoplysninger og det man deler med sin læge er ofte ganske følsomt derfor er det vores grundholdning at ens private helbredsoplysninger skal man som patient

selv have råderet og ejerskab over når de

en alvorlig krænkelse af den fortrolighed som man kan forvente at møde

når man går ned til sin læge og det mener jeg er ganske alvorligt

er på spil i den her sag er tilliden til sundhedsvæsenet tilliden til at man kan tale uden at er andre der lytter med når man er nede hos

flere har været inde på her i debatten i hvert fald socialdemokraternes ordfører at vi

den her sag det er en ganske exceptionel sag at der på den her måde ulovligt bliver indsamlet data derfor synes jeg det var rigtig godt da region syddanmark

endelig valgte at tage en beslutning om at

man ville slette de her ulovligt indsamlede oplysninger

rigsarkivet har bedt om at databasen overføres til dem

er ulovligt indsamlet rigsarkivet skal alene tage hensyn til

de mener er bevaringsværdigt for eftertiden og det er så baggrunden for at vi nu behandler et lovforslag om arkivloven i den her sag regeringen foreslår at man ændrer arkivloven således at de her ulovligt indsamlede sundhedsdata opbevares under nogle ganske særlige regler nemlig ved at man blokerer dem i en hundrede og tyve år for forskere og så yderligere i en hundrede og ti år for resten af offentligheden uden den her lovændring

tilgås af forskere forholdsvis hurtigt og også af offentligheden langt tidligere end det der ellers ville være tilfældet

som betyder at § ni a ændres således at de her ganske særlige oplysninger som er snævert afgrænset i lovforslaget ikke skal overføres til rigsarkivet men i stedet slettes og det er efter min opfattelse en nødvendig lovændring hvis man skal opnå det mål at de her data ikke

ikke ønsker en generel ændring af arkivloven

oplysninger for eftertiden vi har faktisk i mange år kæmpet temmelig hårdt for at myndighederne ikke kunne slette de oplysninger som ellers afslørede hvad man havde begået af ulovligheder nogle husker måske alle sagerne om pets register det skal ikke være sådan at man hvis en regering eller andre myndigheder

efterfølgende kan forhindre at det bliver dokumenteret for eftertiden i så fald

vi stå med et temmelig alvorligt demokratisk problem

er et særligt hensyn at tage til de mennesker hvis privatliv er blevet krænket og der er et særligt hensyn at tage til at sikre fortroligheden mellem læge og patient

ikke bare af hvad der er bevaringsværdigt men også af hvordan vi sikrer fortroligheden lægeklinikken jeg mener vi bliver nødt til at vaske tavlen helt ren hvis vi skal kunne

baggrunden for at vi vælger at lave et ændringsforslag som tager udgangspunkt i den her særlige § ni a hvor

man har en snæver afgrænsning af de data vi

efter min mening vil det ikke skabe præcedens for at man i alle mulige andre sammenhænge så kan blande sig politisk i hvad der skal gemmes og hvad der ikke skal gemmes

og samtidig sige at der jo så småt

med at kigge på sundhedsdata for fremtiden det foregår jo ikke i regi af kulturministerens resort men i sundhedsministeriet og der vil vi arbejde for at det princip som

i hvert fald undervejs et arbejde med en

persondataforordning og det vil jo også på et tidspunkt blive til en lovgivning her i folketinget og i den sammenhæng synes jeg faktisk det kunne være på sin plads at stramme op på de regler vi har for hvad der kommer til at gøre sig gældende når

en offentlig myndighed bryder persondataloven som det vi har set i den her situation men de to ting må vi vende tilbage til senere jeg tror der er grundlag for at kigge

ikke at lave en generel retstilstand en arkivlov hvor man nemt kan slette ulovligheder og de to ting skal balanceres der synes vi vi er nået frem til et forslag som balancerer de to hensyn

jeg rigtig glad for jeg tror det er skal til hvis man skal

opnå det som jeg kan forstå de borgerlige gerne vil opnå med deres beslutningsforslag nemlig en ændring af arkivloven

sletning alene af de informationer som vi nu drøfter det er ikke noget som vil få konsekvenser for eftertiden der er intet i det beslutningsforslag som vil indebære at man fremover skulle slette data der er indsamlet i øvrigt

nu hører det ændringsforslag forklaret jeg

mener jeg der er faktisk identitet

derfor vil vi også fra konservativ side kunne støtte ændringsforslaget når det forholder

jeg håber så bare også at enhedslisten

støtte beslutningsforslaget så vi er sikre på at den retstilstand

i sin tid og derfor var det jo en stor overraskelse for mig

sf i dag

enhedslisten skal have ros for det kunne ordføreren forklare mig hvad der har bevirket den ændring i sindelaget hos enhedslisten så man i dag nu er på linje med

uden at vi skaber en generel retstilstand hvor man fra politisk hold kan gå ind og bestemme

som fru pernille skipper henviser til i den mail som ordføreren læste op fra

ulovligheder og det er stadig meget vigtigt for os så der er to hensyn på spil her og de skal balanceres og

har bevirket ændringen kan det skyldes at vi fire borgerlige partier har fremsat et beslutningsforslag med en helt klar hensigt om at få slettet de her personlige oplysninger har det påvirket enhedslisten til også at få

et ændringsforslag så vi får slettet de her personlige oplysninger det er jo ærlig snak at

hvor patienternes fortrolighed fortrolige forhold til deres læge er på spil de to ting har vi skullet kombinere og finde et ændringsforslag der kunne tage hensyn til

at det forslag der ligger fra kulturministeren er langt bedre end at gøre ingenting det er jo virkeligheden

så skulle jeg vælge mellem ingenting og det lovforslag der ligger

nu får vasket tavlen ren sådan at patienterne

tydeligt sagt at vi støtter sf og enhedslistens ændringsforslag

informationerne bliver opbevaret i rigsarkivet og

underlagt den her forlængede periode i forhold til

vi vidende at det selvfølgelig gør at vi får endnu en runde hvor vi med det forslag som sf og enhedslisten stiller til det

så er det den almindelige arkivlovs bestemmelse der gælder også for de her ulovligt indsamlede data i den sammenhæng vil

at fald det vil være også for de danskere der sidder og lytter med om enhedslisten

vil være med til at støtte at vi så i fællesskab

det hedder et beslutningsforslag b en hundrede og ni og fyrre

at vi laver et l en hundrede og ni og fyrre

i folketingsgruppen altså enhedslistens folketingsgruppe mener at vi skal støtte det forslag som kulturministeren er kommet med

mener vi er den rigtige balance i en svær situation det er seksten dage siden at fru pernille skipper enhedslistens retsordfører skrev den her mail til en borger man må gå ud fra

fru pernille skipper skriver på den her måde at det så er enhedslistens holdning der er intet ændret i lovforslaget

løse det her problem via en særlov fordi vi kan se at her ligger en måde at lave en særlov på

at man får en generel politisk indblanding i hvad der arkiveres og hvad der ikke arkiveres det synes jeg er et vigtigt hensyn

er derfor vi ikke synes det er tilstrækkeligt bare at sige

som endnu bedre sikrer den balance

til fortroligheden for læge og patient

mener at lovforslaget har præcis den balance som ordføreren i dag står og taler om nemlig balancen mellem på den ene side hensynet til borgerens retssikkerhed og derfor har en beskyttelsestid på to hundrede og tredive år og på den anden side det at folketinget ikke kan blande sig i hvad der skal arkiveres præcis den balance henviser retsordføreren til hvad er det der er sket på de seksten dage ikke forud for men på præcis de seksten dage som gør at den her mail

vil i endnu højere grad mener jeg sikre hensynet til privatlivet sikre hensynet til det meget alvorlige anslag der har været på fortrolighedsforholdet mellem læge og patient

at vi ikke ønsker politisk indblanding i hvad der arkiveres

har vi fremsat det her ændringslovforslag vi synes det

her opnår vi en bedre balance

af de mest afgørende ting er at borgerne har tillid til myndighederne det principielle i den her sag er at hvis man accepterer

at de oplysninger som det offentlige

oplysninger som kun bliver bevaret på baggrund af et informeret samtykke substansen i den her sag er at de konkrete ulovligt indsamlede data

en procesdiskussion om hvem der sagde hvad hvornår

at regeringspartierne socialdemokraterne og det radikale venstre er af

en argumentation der kan ligge til grund for det

de data som registreres og de data som det offentlige har adgang til det er utrolig vigtigt at vi får standset

og det er fuldstændig oplagt at vi derfor skal have slettet de ulovligt indsamlede data fra region sydjylland

for i folketinget lad os arbejde for at de data

bliver slettet nu og så fremadrettet få sikret

som de ikke har lyst til skal være gemt for eftertiden det må der kunne findes løsninger på

som er fremsat af den samlede blå blok og vi er også positive over for de ændringsforslag som kommer fra enhedslisten

som har en personlig fortrolig karakter

det har betydning for eftertiden

den helt naturlige reaktion på personlige fortrolige oplysninger mennesker har givet til deres læge

ville være at beklage dybt over for de pågældende borgere

og så sørge for at informationerne bliver slettet men mærkværdigvis

kulturministeren vil ikke forlange oplysningerne slettet

sikre at oplysningerne ikke bliver åbnet for offentligheden i i hvert fald de næste en hundrede og tyve år

jeg synes at kulturministeren på den måde gør sit ministerium til et ekspeditionskontor for rigsarkivaren i efteråret havde vi en sag hvor kulturministeren gjorde kulturministeriet til et ekspeditionskontor for danmarks radio fordi kulturministeren mente at når danmarks radios bestyrelsesformand gav besked om

nu forstår jeg at når rigsarkivaren giver ministeren besked på at de her oplysninger

at gøre og det er igen at rette sig efter systemet jeg synes det er ærgerligt hvis vi skal have et kulturministerium der bare er et ekspeditionskontor

under kulturministeriet det må være muligt at trække en streg i sandet og sige nej her går det ikke her vil vi have de her oplysninger slettet og det holder ikke at påstå at der skulle være en særlig interesse for eftertiden i de her meget personlige oplysninger det er selvfølgelig historisk interessant at dokumentere at den her krænkelse af de her borgere har fundet sted men det kan altså godt dokumenteres uden at man bevarer de konkrete informationer om de konkrete borgere at gøre det er at sætte systemet før mennesker systemet skal være til for borgerne og ikke omvendt

det vil være at underminere borgernes tillid til det offentlige system og til digitaliseringen hvis vi ikke sletter de oplysninger og politisk har vi brug for det modsatte nemlig at vi sætter mennesker før systemet og sikrer tillid tillid til det offentlige og ikke mindst til den offentlige håndtering af fortrolige oplysninger om

indsamle og opbevare massive mængder af meget fortrolige oplysninger

det stiller også stigende krav til at vi som politikere sikrer at det offentlige agerer på en måde så borgerne kan have tillid til det offentlige og det gør man ikke ved at sige

forslag om at forlange disse oplysninger slettet og vi kan så nu i dag

konstatere at både socialistisk folkeparti og enhedslisten

der er et flertal i folketinget der mener at oplysningerne skal slettes derfor

efter debatten i dag at indbyde

til et møde i kulturministeriet hvor vi så bliver enige om at få de her informationer slettet om det så er ved at følge det ene eller det andet forslag er jeg ligeglad med bare oplysningerne

rigsarkivet og de andre offentlige arkiver er vores fælles hukommelse her er det ved lov bestemt at offentlige myndigheder skal aflevere deres arkivalier når de ikke længere er i brug det er en lovgivning som folketinget har vedtaget

den behandlet i to tusind hvor det her blev gennemgået endnu en gang vi har en lang og god tradition for at bevare og en udbredt forståelse for nødvendigheden af at vi har bevaring for at kunne dokumentere historien derfor kan vi også følge det danske samfunds udvikling og historie igennem mange hundrede år

arkæologerne graver stadig væk efter ben i jorden bogstavelig talt og kan bruge de ben som er rigtig mange hundrede år gamle til at undersøge hvilke sygdomme

vi har en historie som bygger på det

kan dokumenteres igennem

det gælder ikke kun det man kan kalde den glorværdige berømte oplevelse af danmark men

rumme mørke sider som vi ikke bryder

at blive mindet om

fordi der er bevaret rigtig mange meget værdifulde dokumenter breve regnskaber og så videre

ikke bare skullet nøjes med i anførselstegn

skrev om i aviserne på det tidspunkt der var faktisk også aviser på det tidspunkt

vi har også haft rigtig meget glæde af at kunne have adgang til sikkerhedspolitiets registreringer af kommunister i nitten trediverne

været skrevet om det i aviserne

hvad det er for en historie danmark består af og har med sig

de gode og de mindre gode sider af historien nuancerer billedet af vores samfund også i dag og det er vigtigt at vi kan dokumentere både dåd og udåd

og vores samfund det kendetegner et retssamfund at vi ikke sorterer dokumenter om vores historie ud fra politiske opfattelser og arkivloven er indrettet så det ikke er en politisk afgørelse

der skal gemmes for eftertiden og til eftertidens historieskrivning

uafhængig faglig instans der bestemmer det det er derfor at arkivloven er indrettet som den er i dag og det er den jeg gør mig umage med at leve op til

det vil være at gå ud ad en vej som kun totalitære stater gør når de i yderste konsekvens sletter sporene efter sig det

der er tale om her i dag det vil jeg gerne understrege men det er det princip som karakteriserer totalitære stater at det er politisk bestemt hvad der skal stå

på et tidspunkt

derfor er jeg glad for at den nuværende bestemmelse i arkivloven som jeg selv har stemt for i to tusind sikrer at indsamling af myndigheders arkivalier sker efter en faglig vurdering af rigsarkivet og ikke efter en politisk vurdering i folketinget kriteriet for at bevare er at arkivalier skal være historisk værdifulde det indgår ikke i vurderingen om materialet er lovligt eller ulovligt indsamlet

historisk værdifuldt og ikke en politisk vurdering

vil appellere stærkt til at folketinget fastholder det princip

så opstået en sag som udfordrer vores nuværende bevaringsprincipper rigtig alvorligt region syddanmark har som offentlig myndighed ulovligt indsamlet millioner af fortrolige patientoplysninger

været hos lægen siden to tusind og syv man må spørge sig selv hvordan det

finde sted igennem ret mange år

det endda er indgået i overenskomstforhandlingerne med de praktiserende læger

sig selv interessant at finde ud af hvad det egentlig er der er foregået

uacceptabelt som alle ordførerne har gjort rede for

ikke kunne ske det er stærkt ubehageligt at mange personer

medicinske kapaciteter ikke har bekymret sig om lovligheden af de mange mange indsamlinger vi skal selvfølgelig kunne være trygge ved at gå til lægen og vide at ingen får kendskab til vores personlige fortrolige oplysninger

det er fuldstændig klart og jeg er enig med alle de ordførere som har

noget sker og åbenbart kan ske i danmark i et velordnet samfund som det danske men nu er

altså sket reglerne for indsamling af oplysninger er blevet overtrådt

jeg har ikke bedt om at få den sag skal jeg gerne understrege men jeg tager selvfølgelig opgaven op eftersom der kræves en løsning

jeg mener at vi skal holde fast i at også myndigheders fejl og mangler er en del af vores fælles historie som skal kunne dokumenteres og bevares vi skal kunne se myndighederne efter i kortene gennem hele historien det skal man kunne i en retsstat som den danske men det vi som politikere kan og skal

er hvordan retsstridigt indsamlede fortrolige personoplysninger på sundhedsområdet skal bevares i rigsarkivet eksempelvis oplysningerne i damd databasen med lovforslaget lægger jeg op til at retsstridigt indsamlede fortrolige personoplysninger på sundhedsområdet blokeres for al indsigt i en hundrede og tyve år herefter kan der i de efterfølgende og ti år søges indsigt efter særlige vilkår

det handler derfor om at tilgodese to hensyn det ene hensyn er hensynet til borgernes retsfølelse det andet er at arkivloven følges så vi kan dokumentere vores historie lovforslaget vægter på den ene side hensynet til borgernes retsfølelse ved at oplysningerne blokeres for indsigt i mere end en menneskealder og på den anden side hensynet til vores ansvar for at dokumentere og bevare materiale af historisk værdi ved at materialet bevares for eftertiden

senest om fem år skal vurdere om blokeringsbestemmelserne skal gælde andre myndighedsområder end sundhedsområdet

som rigsarkivet rigsarkivet skal indsamle

næste fem år for en ordens skyld skal jeg også gøre rede for at loven indeholder en ændring af navnet statens arkiver som skal erstattes af navnet rigsarkivet fordi det er det ord der bliver brugt

om rigsarkivet

frem til den videre behandling af lovforslaget i kulturudvalget der kommer en

fuldstændig almindelig behandling hvor man kan stille spørgsmål og få svar og der bliver

ændringsforslag til et lovforslag inden andenbehandlingen det foregår igennem udvalgsarbejdet og jeg forventer selvfølgelig at den praksis

ved dette lovforslag det ville være mærkeligt andet så kommer andenbehandlingen og derefter tredjebehandlingen hvis der i øvrigt er basis for det efter andenbehandlingen

et par af de indlæg der har været og et par af de udsagn der er kommet

fru mette bock som sluttede ordførerrækken undskyld

det var herre lars barfoed der gjorde det men fru mette bock var før herre lars barfoed hun gør rede for

hun er meget forarget over at rigsarkivaren står over folketinget det er fuldstændig forkert rigsarkivaren står ikke over folketinget rigsarkivaren følger den lovgivning som folketinget har vedtaget som handler om rigsarkivet

det gør man ved at alle offentlige myndigheder skal oplyse om at de arkiver som de bruger nu ikke længere skal bruges og så skal rigsarkivaren have dem og vurdere om de har historisk værdi og dermed skal opbevares

loven om rigsarkivet hvis vi ændrer det

kræver det en lovændring det kan vi ikke bare gøre uden en lovændring og det er jo det vi så taler om ved førstebehandlingen som

meningen med rigsarkivet og meningen med loven om statens arkiver

prøve om vi kan finde en løsning der gør at vi faktisk

det princip så vi ikke skaber en ny præcedens for at hvis der er noget der generer et flertal i folketinget skal opbevares

så kan vi bare tage det ud

jo altid nødt til at tænke over hvilken præcedens det skaber når vi træffer nogle beslutninger og handler på nye måder

en arkivlov der bestemmer hvem der har kompetence til at gøre hvad i forbindelse med indsamling af dokumenter til rigsarkivet og hvilke kriterier der skal gælde og hvem det er der afgør de kriterier

det er ikke en politisk handling det er en historisk faglig handling

det lagt uden for folketinget men folketinget kan til hver en tid ændre lovgivningen selvfølgelig kan det

få slettet sine egne personlige oplysninger i damd arkivet inden en dato i marts måned der var lidt misforståelse om hvorvidt det var i november eller i marts

er at myndigheden tilkendegiver over for rigsarkivet at nu er der et arkiv den ikke længere skal bruge så skal rigsarkivaren vurdere om det har historisk værdi det er sket her det skete i november og det er derfor der

en bekendtgørelsesprocedure til

til sidst en afleveringsbestemmelse til den afleveringsbestemmelse blev sendt her i slutningen af marts måned eller lige før påske

at få indseende i sine oplysninger

det der er sagen er at når et arkiv er kommet i rigsarkivet

man ikke bare tage det ud det ville kræve en

kan handle i den her sag uden af lovgivningen og det er uanset om det er via ændringsforslag til lovforslaget her eller det er via behandling af beslutningsforslaget det

som havde et indlæg der gjorde ret meget indtryk på

at foregå i folketingssalen

ministeren ikke

de borgerlige partier

i hvert fald venstre jeg vil da gerne tilkendegive

og sige at det har jeg lært af

det er igen noget som vi kan drøfte internt

samarbejdspartnere modstandere og hvad vi nu er i folketingets regi

ekspeditionskontor for myndigheder omkring kulturministeriet

ikke det er en måde at omtale hinanden på når vi står

prøver at få lovgivningen til at fungere eller ændre lovgivningen efter det vi synes er nødvendigt så med den

selvfølgelig hvis der er dokumentation for myndighedssvigt og andet som historisk vil være interessant

alt det er vi helt enige om det her er en helt ekstraordinær situation

konkrete informationer jeg synes jeg gerne spørge ministeren om

at sikre at borgerne har tillid til den digitalisering der finder sted og har tillid til det offentlige system på trods af at det bliver lettere og lettere at indsamle og opbevare massive mængder af informationer af en personlig karakter om borgerne der skal vi værne om borgernes integritet

skabe utryghed hos borgerne hvis ikke vi får håndteret den på en sådan måde at informationerne

den sletning kan jo ske uden at man mister muligheden for at dokumentere at hændelsen fandt sted og det må vel være det sidste der er afgørende er ministeren ikke enig i

en utryghed generelt så kommer den her sag oveni

det synes jeg også er noget der kræver

drøftelse på et tidspunkt

er uenig i er at vi uden videre siger at man kan dokumentere historien ved at referere til hvad der er sket

det er der vores debat skiller fra hinanden

ikke godt nok at man kan læse i aviserne hvad der blev sagt og skrevet

så spørge om de data der er i

arkivet damd arkivet i sig selv kan give en historisk viden om sundhedstilstanden i danmark i to tusind og femten som man om to hundrede og

år vil være dybt optaget af at kunne forske i

som forskertses hvis man sletter

de data for at se på sundhedssituationen i danmark

jo mene at hvis man vil have data frem som

om patienterne ikke er nødvendige for at dokumentere

registre og så det forhold at vi her taler om ulovligt indsamlede men dog åbent kendte registre altså vi taler ikke om noget hvor vi nu står tredive år senere og finder ud af at man uretmæssigt havde indsamlet noget vi står jo midt i det

til de historiske paralleller som ministeren har draget fra folketingets talerstol i dag

det ikke i sig selv give anledning til at man kiggede på det her med nogle andre øjne end

for forskning og viden om hvad der skete end hvis man kun havde avisteksterne og det samme vil damd registeret jo gøre alt andet lige hvis man kunne bevare det register og så først kigge i det om tre hundrede år

den retning det er

med registrering af kommunister for eksempel

det ene er lovligt det andet er ulovligt og det ene er hvad

registrering af nogle mennesker der var medlem af et parti og det andet er personfølsomme oplysninger og det er utidigt at lave den type ulovligheder

betyder noget når man har dokumentationen det er det rigsarkivaren er sat til at sikre

jeg er fuldstændig enig i at det her også handler om borgernes retsfølelse og tillid

forskningsværdi ja men den forskningsværdi kan man jo

lave en lovlig database hvor danskerne med samtykke kan aflevere deres data

er fuldstændig enig med fru ellen trane nørby i at man selvfølgelig lovligt der er jo allerede nogle lovlige registre og det kan man fortsætte med at lave man jo lave syv hundrede og fem lovlige registre hver for sig det kan man bare gå i gang med helt enig men det jeg også siger her er hvis først man én gang har truffet politiske beslutninger om at gå ind og ændre på arkivloven for at kunne tilgodese de hensyn som alle taler om vi skal tilgodese hvornår gør vi

belyst hvad det er for nogle principper vi kommer til at overskride og hvordan vi kan overkomme det på en måde så vi måske kunne lande lidt anderledes men alt

det er totalitære stater der er ugennemsigtige så privatsfære og offentlig sfære smelter sammen

er jo sagen her disse ulovligt indsamlede oplysninger kommer ikke nogen ved og det reagerer borgerne

derfor vil jeg bare en gang for alle bede ministeren om

at sætte en proces i gang så vi får slettet de her ulovligt indsamlede

ellers udviser regeringen jo totalitære tendenser det må ministeren da indrømme hvis man bare har et minimum af viden

der lader myndighederne også de ulovlige ting de forkerte ting de har gjort gå ind i arkivet

en retsstat er det ikke politikerne der afgør hvilke spor der skal være efter dem jeg taler ikke om den konkrete sag her jeg taler om

bevæger sig ind på det niveau eller

at det bliver en praksis at det danner præcedens

politisk vurdering til før man vil sætte forskellige arkiver ind i rigsarkivet det er det jeg problematiserer jeg taler ikke om den konkrete sag men om princippet den politiske stillingtagen til

og opbevarer det gjorde de i østtyskland det gjorde de i kommunistrusland og det gjorde de i nazityskland så det er en underlig

vi vil jo ikke have at en stat går ind og gemmer ulovligt indsamlede oplysninger det er jo netop at respektere retsstaten så jeg synes simpelt hen at ministeren laver en pontius pilatus vasker sine hænder og siger at det er rigsarkivaren der har besluttet det

gøre noget ved den går altså ikke hvis man har respekten for retsstaten respekten for loven

ministeren bør virkelig tænke sig om